forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv af jan johansen linda kristiansen eigil andersen og rosa lund og vi kan stemme

for stemte seks og halvtreds imod stemte halvtreds

herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning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

vedtaget

nogen at udtale sig

jeg foreslår at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse er det vedtaget

ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet

så vi prøver lige at holde vejret et øjeblik ellers bliver vi nødt til at afbryde mødet

er godt så tager vi førstebehandlingen af lovforslag nummer l tre og tres og

på det seneste har fået et noget snævere formål ikke desto mindre er det naturligvis en ordning som har gavnet rigtig mange mennesker og

pensionister og førtidspensionister som har kunnet få hjælp til rengøring via denne ordning det synes vi sådan set har været rigtig godt vi synes derimod at

som vi indførte med boligjobordningen og som jo havde et langt bredere perspektiv var en en overordentlig god og endnu bredere lovgivning til hjælp for folk der havde brug for

med hensyn til istandsættelse og vedligeholdelse af deres bolig det var en ordning som var med til at skabe rigtig rigtig mange job rundtomkring i landet særlig i små håndværksvirksomheder og servicevirksomheder og det var

en bred ordning som henvendte sig til rigtig mange mennesker og som også havde den fordel

hvidt arbejde altså registreret registreret arbejde og dermed reel jobskabelse vi er meget meget kede af

ophæver boligjobordningen vi tror at det er til skade for beskæftigelsen vi tror at det er

er også helt klar over at det vil få negative konsekvenser for rigtig mange mennesker som har brug for at

modtage hjælp fra

til deres bolig og deres have

det er den ordning der er den rigtige den har et bredere sigte og perspektiv end hjemmeserviceordningen

havde indregnet hjemmeserviceordningen til finansiering af en fortsættelse af boligjobordningen vi beklager stærkt

regeringen sammen med enhedslisten har valgt

vi erkender at det er den rigtige ordning

hjemmeserviceordningen som den er blevet administreret i de senere år har et meget snævrere sigte hvorfor dette også i en finansiel sammenhæng i forhold til boligjobordningen er et forslag som vi kan støtte

og nedlagt nogle af dem mens andre er blevet justeret så vi samlet set har beskåret støtten med to milliard kroner

finansloven for to tusind og tretten har samtidig taget en række nye initiativer som skal fremme vækst og beskæftigelse i danmark den samlede palet af initiativer skaber

enogtyvetusind arbejdspladser

skatteaftale og finanslov men også afsat midler til et uddannelsesløft for ledige og en styrket indsats for at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed nedlæggelsen af hjemmeserviceordningen skal derfor ses i lyset af regeringens samlede indsats for

øge beskæftigelsen ophævelsen af hjemmeserviceordningen betyder at der fra

ikke længere kan opnås tilskud til almindeligt forekommende rengøring

forslaget til finanslov for to tusind og tretten offentliggjort af regeringen og på det tidspunkt

at vi fra regeringens side foreslog at hjemmeserviceordningen skulle nedlægges

enogtyvende oktober i så virksomhederne har altså haft tid til at indstille sig på den nye situation for socialdemokraterne er det afgørende at de svage ældre får den hjælp

serviceloven er kommunerne forpligtet til

blandt andet hjemmehjælp hjemmeserviceydelser er ydelser som ældre og førtidspensionister

gerne vil have gjort noget ekstra

særlige hjemmeservicevirksomheder

undersøgelse fra to tusind og syv viser imidlertid at det primært er de pensionister der har de højeste indkomster der modtager støtte det er sådan set også meget naturligt da ordningen indebærer en egenbetaling på halvfjerds procent af prisen denne gruppe af pensionister ville potentielt også have købt ydelserne uden tilskud fra hjemmeserviceordningen hvilket peger på en risiko for støttespild derudover vidner det om at ordningen rammer socialt skævt da det således kun er velstillede pensionister der

benytte sig af den for socialdemokraterne er det afgørende at alle danskere har lige adgang til til velfærd uanset hvem man er hvor man kommer fra eller hvordan ens økonomiske råderum ser ud desuden er det det også vigtigt at at

vil ældre og førtidspensionister fra to tusind og tretten kunne købe rengøringsydelser på fordelagtige vilkår hvis det altså sker hos en pensionist der i øvrigt ikke udfører arbejdet som led i en erhvervsmæssig virksomhed

nye regler i skattelovgivningen kunne oppebære en samlet indkomst for et sådant arbejde på op til titusind kroner om året skattefrit samtidig vil

af deres fritidsarbejde det kunne for eksempel være naboens datter der går tur med hunden eller hjælper med let rengøring eller havearbejde når man skal nedbringe den

erhvervsstøtte kan det ikke gøres uden at nogen mister tilskud vi har villet stå ved

og det er altså en del af den samlede pakke på to milliard kroner

jeg vil endelig minde om at den hidtidige hjemmeserviceordning

lukket for nye brugere det har den været siden juni to tusind og elleve og man skal altså have benyttet ordningen i både to tusind og ni to tusind og ti og to tusind og elleve

modtage tilskud nu set i sammenhæng med profilen

må man sige at den ordning vi nu afskaffer er ganske skæv i sin indretning med

til at ordføreren bruger meget af sin taletid på

frisk erindring set i forhold

aftalt at man

som giver pensionister mulighed for tilskud til rengøring i

det er det som allerede er slået fast i regeringsgrundlaget og det er også det som vi er blevet

med enhedslisten om i finanslovaftalen for næste år to tusind og tretten

ses i lyset af altså den samlede indsats for at øge beskæftigelsen

også nævnte i min ordførertale og jeg synes at vi på alle mulige måder har taget hensyn til

man nødvendigvis må tage konsekvensen af og tilpasse sig til nu nævner

eksempelvis boligjobordningen som jo er et glimrende eksempel på en erhvervsstøtteordning som har vist sig at være meget lidt effektiv altså hvor et job som jeg kan forstå det på skatteministeriet

tilgang til den tidligere hjemmeserviceordning som giver pensionister mulighed for tilskud til rengøring i hjemmet

men jeg synes jo også at ordføreren måske samtidig når

blandt andet socialdemokraternes gode venner i lo

lovforslag er hamrende asocialt

er blevet ganske lille i forhold til hvordan det

også se at effekten eksempelvis i forhold til sort arbejde er ganske beskeden og derfor kan jeg ikke genkende de tal som

nuværende ordning ud fra den lov der er i to tusind og tolv og de så bruger

time hver fjortende dag på den her ordning

cirka nihundredetusind timers rengøring som

hele årsværk at det er fire hundrede og syv og tres fuldtidsstillinger som

virker hamrende uretfærdigt også ulogisk

det her forslag ud fra en logisk betragtning om at det jo er noget som har vidtgående konsekvenser for de rigtig mange tusinde danske folkepensionister og

offentlig besparelse

af systemet og det vil alt andet lige betyde en større risiko for sort arbejde

det igen vil være rentabelt for folk at hyre

at få gennem en hjemmeserviceordning i dansk folkeparti anerkender vi også den kritik der er kommet af regeringens asociale lovforslag blandt andet lo

virke og ve og vel

forholdsvis arbejdskraftintensiv og

særlig beskæftigelsesudfordring

uddannelse det er noget som man

fuldstændig forflygtiger

med til at bidrage til at flere af de ældre

halvfjerds procent af rengøringshjælpen

at mange af dem der bor i eget hjem

føler det som en rigtig god styrkelse

med alderen

står der på side atten i forbindelse med at man

ville fjerne boligjobordningen at der i stedet for

kunne få tilskud til at energirenovere private hjem

vil der parallelt blive genåbnet for tilgang til den tidligere hjemmeserviceordning som giver pensionister mulighed for tilskud til rengøring i hjemmet

hurtigt begravet

at en udvidelse af den her ordning

dybt beklageligt ærgerligt og alt muligt andet skidt at man nu har valgt at fjerne den her

er til ugunst for vores beskæftigelsessituation det er til ugunst for dem med lav uddannelse

at flere vil være tilbøjelige til at benytte

arbejde det kan dansk folkeparti ikke tilslutte sig vi synes det er bedre at det her

og det er noget som vi i dansk folkeparti

derfor er vi absolut ikke tilhængere af at det her lovforslag bliver gennemført her i folketinget

også støttede den sidste ændring som betød at man stoppede

til den her ordning vi synes jo at der har været sund fornuft i at når folk først var på en ordning

at ordførerens eget parti enhedslisten som jo ellers hver gang de

det her i folketinget har sagt at der foregik en massiv velfærdsmassakre i danmark at vi brugte pengene forkert

og støtter et lovforslag som i den grad er hamrende asocialt jeg synes måske at pilen peger ganske tydeligt tilbage på spørgerens eget

uundgåeligt vil få den samme konsekvens godt nok over længere tid nemlig at ordningen

må bruge det ord i den sammenhæng vil dø ud af sig selv i takt med at de mennesker der

vi selvfølgelig også kunne stille nogle krav til den regering vi må så bare konstatere at enhedslisten har

eksempelvis at fjerne nogle af de asociale aspekter i den her finanslov som det jo

beboet af pensionister her i danmark det synes vi ikke er en god solidarisk politik og vi synes

at det er ganske underligt at det er en rød regering at det er en regering som er støttet af enhedslisten som vælger

et rekordstort optag på de videregående uddannelser i år og sidste år

det betyder at folk får nemmere ved at få job fordi de altså tilegner sig nogle kompetencer som der kommer til at

og der er også rigtig mange ufaglærte der går i gang med at tage en eller anden form for uddannelse for at kvalificere sig til at kunne få et job men det koster selvfølgelig penge at uddanne mennesker både til undervisning og

og derfor har opgaven for regeringen været at skaffe ekstra penge til indsatsen over for ledige og til uddannelse i den forbindelse har vi kigget på erhvervsstøtteordningerne

blandt andet afskaffer hjemmeserviceordningen og på den måde skaffer godt halvfems million kroner til vores indsats over for ledige og til uddannelse for det første kan vi se at det er forholdsvis rige pensionister der benytter denne ordning jeg er ikke enig med dansk folkepartis ordfører i at alle pensionister er svage der er jo mange pensionister som har gode pensionsordninger og mange penge og en stor friværdi i boligen

den øverste del af pensionisterne når man ser på deres indkomst

har jobeffekten været relativt lav man kan kun få dækket tredive procent

arbejde med den her ordning og det vil sige at

det her arbejde som var blevet udført alligevel også selv om vi

det her tredive procentstilskud derfor er der et stort såkaldt såkaldt dødvægtstab altså at vi bruger en masse skattekroner på noget vi ikke få noget ud af derfor er der ikke mange job i det for det tredje

nye modtagere i den her ordning det er de samme mennesker der år efter år kan få ekstra tilskud til noget af det arbejde de får lavet i deres hjem med de begrundelser kan vi sige god for

kroner til at styrke uddannelserne og de lediges muligheder for at komme i job

går ind og tager aktivt andel i at

være en form for økonomisk besparelse

de høringssvar der er kommet fra lo

som så kan blive brugt til uddannelsessystemet i stedet for

vi kan se af den evaluering der ligger af den her ordning

de relativt velhavende pensionister der bruger den her ordning så jeg synes ikke det er socialt skævt tværtimod så er der

fem hundrede job som skulle ligge i det her

effektiv måde at skabe job på

meget meget dyr måde at skabe job på og derfor

de andre initiativer regeringen har taget er bedre

at betalingen fra landets pensionister

det er

er det her antal af årsværk og den pris der gør at man kan se at en del af det her arbejde er

statsfinanserne og samfundsøkonomien

regeringsgrundlaget

hindre sort arbejde i danmark

den her forbindelse men jeg anerkender selvfølgelig at man har ret til at have en anden holdning i det radikale venstre

tredive procent dækket af staten vi mener simpelt hen

skattekroner til at

det offentlige senest har vi afskaffet højrefløjens fedtafgift og vi har annulleret den kommende sukkerafgift nu er turen så kommet til hjemmeserviceordningen i hvert fald tager vi et første skridt og det bliver et skridt mod mindre administration mod større gennemsigtighed og mod en mere ansvarlig linje i den økonomiske politik

vil hævde at det bliver et skridt mod massedød i rengøringssektoren

forøgelse af sort arbejde og beskidte hjem men vi er optaget af initiativer som virkelig batter initiativer som skaber job som skaber vækst i danmark som giver os noget at leve af i fremtiden derfor

der sammen med en masse andre initiativer er med til at skabe mere end tredivetusind nye job over de næste to år så vi afskaffer altså ikke hjemmeserviceordningen fordi vi vil sænke

være rigtig rigtig dumt set i lyset af de initiativer som jeg lige har nævnt

når det så kommer til stykket

er hjemmeserviceordningen nok ikke det mest effektive middel til at skabe job allerede under den forrige regering blev det jo som tidligere nævnt aftalt at der ikke længere er flere danskere som kan tilgå ordningen

ikke noget der bremser væksten en undersøgelse viser samtidig at det primært er ældre som har økonomien i orden som benytter sig af det her tilbud om ekstra rengøring derfor må man nok også gå ud fra

vil forlade ordningen bare fordi de skal betale de sidste tredive procent af regningen i stedet kunne man faktisk tro at tilskuddet fungerer en lille smule socialt skævt fordi de fattigste ældre ikke har råd til at betale for ekstra rengøring tilskud eller ej

i vi naturligvis ikke acceptere at de ældre som eventuelt kommer i klemme skal acceptere et mindre rent hjem så vi er glade for at det med skatteaftalen blev muligt for pensionerede borgere og unge under seksten år at hjælpe til

ikke vil betyde at der kommer en mærkbar stigning i sort arbejde det har man jo rent faktisk undersøgt og evalueringen viser at det mindsker det sorte arbejde i rengøringsbranchen med syv procent desuden er det heller ikke et argument

det er ulovligt og det er det også fremover skal vi det sorte arbejde til livs

der er brug for langt større initiativer det er blandt andet sikret gennem regeringens skattereform fra i sommer på den baggrund

vi gør faktisk en hel del for at sikre at mulighederne er til stede for at vi kan skabe job og vækst i danmark

vi alle sammen skal glæde os over

allerallerrigeste pensionister der benytter sig af

den her ordning og det er fuldstændig vanvittigt at staten så giver tilskud til det når vi i virkeligheden kan bruge pengene på en lang række andre initiativer som hjælper vores virksomheder og som skaber

fattigdom i danmark

få sf til at

at betale halvanden times rengøring

hvor pudset sine vinduer

ville have gjort i deres visitation

er

har vi faktisk tilsigtet at hjælpe økonomisk med skatteaftalen

mellem hænderne det synes jeg er rigtig rigtig vigtigt men vi ved også at hovedparten af dem der benytter den her ordning er folk der har økonomien i orden og det er

om mange af dem vil fravælge den her ordning fordi den stiger tredive procent en hel del af dem vil formentlig have pengene til uden store problemer at fortsætte med at betale nu

det synes jeg er økonomisk fair det er fornuftigt at vi i danmark har fokus på de allerallerfattigste som ikke kan klare sig selv eller som i hvert fald har brug for en hjælpende hånd

i min optik er det en mærkelig upædagogisk og ukonkret

hvornår en pensionist er rig man kan sige

men ordføreren vælger så med sin socialistiske baggrund at sige

ville arbejde for at

ikke er det bedste redskab og det synes jeg

at man skulle vedgå

tror jeg bare at vi må erkende at der er forskel på pensionister nogle pensionister vil have bedre muligheder for at betale det her selv jeg synes sådan set at det er helt fair at vi forlanger at folk

tredive procent her og så har vi jo faktisk lavet en ordning hvor pensionister og unge under seksten år kan udføre de her ting rent skattefrit så der er nogle muligheder for

at få glæde af en god ordning på det her område

og vi foretager løbende vurderinger af hvordan tingene skal indrettes her i danmark vi er faktisk oprigtig optaget af at der kommer flere job at der kommer vækst at der kommer beskæftigelse så vi laver samlet

hele tiden vurderinger af hvordan det her kan gøres bedre og inden længe

kommer der flere afrapporteringer fra de vækstteam man fra regeringens side har nedsat så jeg har en god tiltro til at dansk økonomi

man insisterer på at beholde nogle ordninger som man egentlig selv

synes jeg faktisk ikke er en økonomisk ansvarlig politik fra højrefløjens

det er jo en ordning der skridt for skridt er blevet reduceret herunder af den tidligere regering med støtte fra dansk folkeparti

en ordning der i dag kun er en svag afglans af den hjemmeserviceordning som enhedslisten var med til at indføre som en permanent ordning i nitten seks og halvfems dengang var der tale om en massiv satsning

pensionister som enten bør have den fornødne hjælp fra det offentlige eller som og det er nok mere typisk

vko flertallet har selv givet aktiv dødshjælp ved den sidste ændring af ordningen stoppede den tidligere regering for yderligere tilgang så det under alle omstændigheder ville være et spørgsmål om tid

ordningen var udåndet lo mener at ordningen vil betyde bortfald af cirka syv hundrede job

dansk folkeparti tidligere her i salen i dag har beregnet det til knap fem hundrede jeg tror ikke at nogen af tallene er rigtige en undersøgelse fra to tusind og syv viste at det er de økonomisk bedst stillede pensionister der benytter ordningen

det også er denne gruppe der naturligt nok så som følge deraf får det største tilskud de vil nok fortsætte med at få udført de ekstra serviceopgaver selv om de ikke længere får tredive procent i tilskud selvfølgelig skal vi holde øje med om afskaffelsen af ordningen betyder forringede forhold for de ældre

at kommunerne er forpligtede til at yde de nødvendige ydelser efter serviceloven som blandt andet hjemmehjælp til personer med særligt behov når vi modtager protestskrivelser

vores medvirken til at afskaffe ordningen for sådan nogle modtager vi da også især fra

hjemmeservicevirksomheder så opfordrer vi de ældre til at henvende sig til kommunen og bede om den fornødne hjælp i henhold til serviceloven og til at melde tilbage til os hvis denne hjælp bliver afvist man kan ikke helt udelukke at der vil ske afvisning af berettigede ønsker om at få noget hjælp fra det offentlige

med alle partiers velsignelse undtagen enhedslistens men desværre også med østre landsrets velsignelse har fået grønt lys for at skære ned i praktisk hjælp og personlig pleje til de ældre med henvisning til kommunens spareplaner det vil jo kun forstærke den udvikling vi har set i perioden to tusind og otte til elleve hvor praktisk hjælp til de ældre er blevet beskåret med fem og tyve

samtidig med at gruppen af ældre over fem og tres år er vokset med ni procent denne udvikling vil desværre nok blive forstærket i de kommende år som følge af den nuværende regerings stramme politik i forhold til kommunernes økonomi som for at føje spot til skade i hvert fald i to tusind og tretten er strammere end den som vko flertallet førte men det problem løser vi ikke ved at give respiratorhjælp til en ordning som den tidligere regering alligevel har taget livet af vi løser

ved at tilføje kommunerne den fornødne økonomi til at sikre en ordentlig hjemmehjælp det hjælper afskaffelsen af ordningen jo heller ikke på og det synspunkt står enhedslisten helt alene med i folketinget men det sparede beløb går trods alt ind i det store husholdningsregnskab herunder til den jobskabelse

sociale tiltag som vi har aftalt med regeringen i finanslovaftalen om end det set fra enhedslistens side på begge punkter er for begrænset

herre finn sørensens eget parti både lo

som typisk er besat af ufaglærte eller folk med en relativt lav uddannelse

det er vores vurdering at de opgaver som i dag bliver udført med statstilskud

og så er det en rigtig dårlig forretning for staten og

putte skattekroner i den form for

tilskud det er den enkle forklaring på det så jeg har svaret på den kritik der er kommet fra de nævnte

pensionisterne men man stemmer for forslaget her fra regeringen som vil fjerne hjemmeserviceordningen som hjælper nogle folkepensionister og nogle førtidspensionister med den begrundelse at det rigtige er at give kommunerne fornøden økonomi til at de kan give en tilstrækkelig kommunal hjemmehjælp men siger ordføreren

det her er jo bare penge ind i den store kasse

om forringelse alligevel enhedslisten

argumentationen men det kan være at ordføreren kan rede det lidt ud

det her lovforslag som en forringelse af pensionisternes vilkår fordi det er blevet påvist gennem en undersøgelse at det er de økonomisk bedst stillede pensionister der benytter sig af den ordning og at der er rimeligt belæg for at tro at de opgaver som bliver udført med statsligt tilskud

vil blive udført alligevel og det vil sige at vi

arbejdspladser eller skatteindtægter ved at sløjfe det tilskud det synes jeg at jeg har sagt både i ordførertalen og i mit svar til den tidligere ordfører så prøv

flere penge til den kommunale hjemmehjælp ved at det her forslag vedtages ordføreren erkender at der

og andre pensionister som har glæde af den nuværende ordning man stemmer for fjernelsen af ordningen og

at pensionisterne under et får ringere vilkår til hjælp i hjemmet det er jo legalt at stemme for det det gør vi også selv fordi vi mener at det skulle indgå i en anden og bedre ordning boligjobordningen men bundlinjen

som får forringet deres vilkår

den samlede finanslovaftale som enhedslisten har lavet med regeringen og som betyder at der bliver lagt noget mere vægt på sociale og solidariske tiltag og jobskabelse end i det oplæg som regeringen kom med til finanslov herunder til en socialpakke ligesom det her sparede beløb jo alt andet lige er et bidrag

til at vi kunne give et lillebitte løft

en god ordning hjemmeserviceordningen skulle tage sig af et problem som vi anerkender et problem der handler om at der er en række ydelser i det her samfund som danskerne er villige til at købe for en bestemt pris

er der ikke særlig mange ledige der vil arbejde til den pris som folk er villige til at betale

mellem hvad folk er villige til at betale og hvad man kan få de ledige til at arbejde for og det gab fylder man så ud med en hjemmeserviceordning

det der er rationalet bag hjemmeserviceordningen

problemet burde løses på en anden måde for gabet opstår jo fordi

det kun vanskeligt lade sig gøre at få nogen af de ledige til at arbejde for hundrede kroner i timen med rengøring i hjem det er et problem og det er noget vi skal gøre noget ved for det giver ingen mening som samfund at have hundredtusindvis af ledige gående rundt når de kunne have haft et arbejde med at udføre en nyttig funktion for andre som de kunne få en helt naturlig løn for derfor gælder det om at sørge for at skatten på arbejde kommer ned og det gælder om at sørge for at det altid kan betale sig at tage et arbejde når man er på overførselsindkomst hvis man er i stand til at arbejde

til den løn de nu engang kan få og derfor skal vi gøre noget ved det her problem

steder i samfundet problemet findes ude i enhver virksomhed som måske godt kunne bruge en til at gå rundt og gå til hånde med tilfældigt forefaldende arbejde men som ikke værdisætter den ydelse til mere end for eksempel hundrede kroner i timen og i dag ikke kan få nogen til at arbejde for de hundrede kroner i timen med det job det betyder ikke at vi laver en gå til hånde serviceordning

er villige til at betale for ydelsen problemet opstår ude i

lyst til at have en til at stå og pakke varerne for kunderne men ikke ønsker at aflønne med mere end hundrede kroner i timen og for hundrede kroner i timen er det ikke muligt at få en person der kvalificeret kan udfylde det arbejde så kunne vi også have en butiksserviceordning som skulle udfylde gabet mellem den løn som folk er villige til at arbejde til og den løn som butikkerne er villige til at give vi må selvfølgelig gå mere grundlæggende til værks

har gang på gang fastslået at det handler om at sænke skatten på arbejde og sørge for at det kan betale sig at påtage sig det arbejde man kan få

vi fortsætte med at gøre og så vil vi støtte afskaffelsen af denne hjemmeserviceordning som ikke er en

hindring for at vi kan få flere i beskæftigelse

at vi får en fornuftig arbejdsdeling i det danske samfund så lang tid vi ikke får skatten på arbejde

er hjemmeserviceordningen altså en rigtig god måde til at få

vanskeligt ved at få beskæftigelse

at få en hjælp til eksempelvis ældre som ville have svært ved ellers at betale for den hjælp

en win win situation at man har haft en hjemmeserviceordning vi havde i den daværende vk regering et fornuftigt svar på de udfordringer der er med de høje lønninger i danmark

ville have taget fat på med ti tommelfingre og alt muligt andet

og ikke var blevet lavet ordentligt så boligjobplanen er det rigtige svar

på de udfordringer der er med hensyn til lavtlønsbeskæftigelse i danmark

og det er en god konstruktion for de mennesker som får hjælp

på en tilsvarende måde så på den måde

er en dårlig idé for de ældre og det er en dårlig idé for de mennesker som nu bliver arbejdsløse som følge af at regeringen vil afskaffe

tilskud for ydelser som er udført før januar to tusind og tretten ophævelsen af hjemmeserviceordningen er en del af saneringen af erhvervsstøtten som indgår i regeringsgrundlaget og i finanslovaftalen for to tusind og tretten saneringen afspejler behovet for en ansvarlig linje i den økonomiske politik vi bliver nødt til at bruge pengene der hvor de er givet bedst ud og i den forbindelse vil jeg gerne nævne tre ting

afgørende for mig at de

får den hjælp som de har brug for efter serviceloven er kommunerne forpligtet til at yde den nødvendige hjælp som blandt andet hjemmehjælp til personer med særlige behov det ændrer det her lovforslag ikke på

kan ældre fra næste år få hjælp til rengøring fra andre ældre da den ældre person som udfører arbejdet efter nye regler i skattelovgivningen kan modtage op til titusind kroner om året skattefrit for den type arbejde

er det også muligt for unge under seksten år ikke fremover

hvis det består i for eksempel rengøring i private

for det tredje viser en undersøgelse fra to tusind og syv at det navnlig er de økonomisk bedst stillede pensionister som benytter ordningen

med en egenbetaling på halvfjerds procent

det spørgsmålet om ikke den gruppe af pensionister ville have købt rengøring

tilskud fra hjemmeserviceordningen med andre ord kunne de offentlige midler være brugt bedre på andre tiltag ophævelsen af hjemmeserviceordningen skal altså ses i lyset af regeringens samlede indsats for at øge beskæftigelsen vi skaber enogtyvetusind job næste år med blandt andet kickstarten og skatteaftalen vi har afsat midler til et uddannelsesløft for ledige og en styrket indsats for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden men det kræver omvendt at vi må prioritere

er det min overbevisning at vi med lovforslaget foretager den rigtige prioritering af de offentlige midler for at skabe vækst og beskæftigelse i danmark med disse ord ser jeg frem til en

omfatte travle danske børnefamilier

rapport som ministeren bruger som løftestang

i finanslovaftalen

side 18 med nedlæggelsen af boligjobordningen

for tilgang til den tidligere hjemmeserviceordning

andre initiativer vi har taget taget vurderer vi at pengene er givet bedre ud

argumentationen fra herre hans kristian skibby

højst sandsynligt vil benytte lovgivningen alligevel

været muligt for de pensionister med med ringest indkomst at gøre brug af ordningen

så vi står fuldt bag det her lovforslag og ønsker selvfølgelig at tilgodese både de mennesker der har mest behov for hjælp

for mange tusinde af landets folkepensionister

god energiaftale den skal der bruges nogle midler til vi har andre initiativer blandt andet i form af

andre initiativer og vi har valgt at prioritere midlerne

lighed er den store dagsorden for os det vil den også være i forbindelse med det her derfor er det vores forpligtelse i en stram økonomisk tid at sørge for at kigge på

jeg står fuldt på mål for det her og jeg og jeg vil også sige at

det er vores politik at føre en ansvarlig linje tage hånd om dem der har det sværest i samfundet sikre mest mulig lighed

i kommunernes interesse at deres borgere får den hjælp

til uddannelsessøgende på ungdomsuddannelserne til ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser lovforslaget indebærer at undervisningsministeren efter forhandling med vedkommende fagminister får adgang til at delegere sin kompetence til at varetage administrationen af områderne lovforslaget berører ikke de eksisterende klagegange det vil sige at der er en uændret retstilstand for borgerne og motivationen for at sætte det her i værk er at sikre en effektiv administration af de nævnte fagområder da sager af samme karakter fra forskellige ministerområder kan behandles samlet hos en og samme myndighed det her er ikke noget lovforslag som ændrer verden men det er med til at sikre en mere effektiv sagsgang så med de her bemærkninger anbefaler

er overført fra det daværende undervisningsministerium nu ministeriet for børn og undervisning til ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser ressortomlægningen giver anledning til at foretage justeringer af indretningen af administrationen for de ressortoverførte områder så formålet med lovforslaget er altså at tilpasse lovgivningen til den nye opgavefordeling mellem de to ministerier hvilket er ganske fornuftigt med lovforslaget her kan børne og undervisningsministeren både i forhold til

af befordringsrabat og statens voksenuddannelsesstøtte

bemyndige en anden statslig myndighed også under et andet ministerium til at varetage visse beføjelser under de to nævnte love og fastlægge reglerne herfor det vil betyde en lettere og mere effektiv administration fordi sagerne af samme karakter fra de to forskellige ministerområder kan behandles samlet hos én myndighed

lovforslaget her er altså alene et udtryk for en teknisk tilpasning af lovgivningen på de to ministerområder i kølvandet på ressortomlægningen som led i regeringsdannelsen sidste efterår og socialdemokraterne støtter naturligvis

ja

hurtigere sagsbehandling

kan kalde dem som skal benytte sig af svuen og så vil jeg bare tilføje at det er interessant at diskutere

et mindre greb der fremmer enkelhed og effektivitet og det er der i den grad brug for i det ganske land så liberal alliance

nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet denne afgrænsning blev til med lov nummer tre hundrede og ni og halvfjerds

vedtaget tidligere i år og som vedrørte folkeskoleområdet nu gælder det så

de frie skoler efterskoler med flere den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet betyder at flere børn inkluderes i den daglige undervisning i folkeskolen og med dette lovforslag

til at inkludere elever med særlige behov i den almindelige undervisning i folkeskolen gælder allerede for det indeværende skoleår et specialundervisningsbegreb der indebærer at elever med behov for støtte i mindre end ni ugentlige undervisningstimer for at kunne deltage i den almindelige undervisning ikke er specialundervisningselever men skal

det er dette specialundervisningsbegreb som også nu gælder for skoleåret

til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning på frie skoler efterskoler husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal ses i sammenhæng med at undervisningen af undervisningspligtige elever på frie skoler efter lovgivningen nu skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen med forslaget her om at indføre pligt til inklusion af elever med særlige behov i friskoleloven og i lov om frie kostskoler understreges vigtigheden af at også de frie skoler påtager sig opgaven med at inkludere elever med særlige behov i den almindelige undervisning at arbejde

så alle børn kan rummes i skolen inklusion er derfor ikke en metode men inklusion handler om et børnesyn et menneskesyn og et skolesyn der er båret af tanken om at alle mennesker har brug for og ret til at tilhøre et fællesskab at være inkluderet betyder således at barnet oplever sig selv som en naturlig og værdifuld deltager i et fællesskab

lovforslag omlægger tilskudsordningerne til de frie skoler så skolerne økonomisk har mulighed for at inkludere elever med særlige behov

lovforslaget giver også inklusionsstøtte til elever på frie kostskoler for eksempel efterskoler husholdningsskoler og håndarbejdsskoler undtaget er dog de skoler der har et særligt undervisningstilbud lovforslaget ophæver endvidere særskilt tilsyn med de skoler der er prøvefri i historiefaget og det bliver erstattet med det almindelige tilsyn der gælder for andre friskoler det er vi lidt skeptiske over for og vi vil spørge ind til det under udvalgsbehandlingen vi er ikke sikre på at det er en god idé

de såkaldte ciriustilskud der har i to tusind og otte til tolv været givet tilskud til folkehøjskoler med elever fra en række østeuropæiske

indtil videre kan dansk folkeparti støtte forslaget

vi ser frem til den videre

folkeskolerne har brugt siden begyndelsen af

om ugen i højere grad bliver inkluderet i

ni timer om ugen ændres der ikke ved støtteordningen vi skal fra radikal side udtrykke tak til ministeren

på det her område men for at få et godt resultat er

med skoleformerne til daglig jeg er af den opfattelse at man både blandt de frie grundskoler og efterskolerne føler sig godt inddraget

kan sikre en god implementering

problembørn med de sociale og indlæringsmæssige konsekvenser det kan have efter det her lovforslag skal frie grundskoler og frie kostskoler fremover give supplerende undervisning og anden faglig støtte til elever der har behov for støtte og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse

enhedslisten ikke er imod inklusion hvis det for det enkelte barn er bedst at blive inkluderet i en normalklasse er det det tilbud man skal have hvis det er bedre for

vi allerede nu kan se at de ting vi førte frem i forbindelse med folkeskoleinklusionsloven og

skal arbejde med det lærerne er klædt på til opgaven og at de rammer der er i skolen er indrettet til formålet det kræver at lærerne er efteruddannet

udtalelsen fra både folkeskolelærerne og friskolelærerne at det er det der er nødvendigt at man man kan matche den opgave man skal

i folkeskolen et historisk højt

nogle fysiske rammer der tilgodeser

inklusion skal være kvalificerede til det

netop ikke det der sker i den her proces hvor man kører

dette har regeringen tilsidesat og i stedet alene skruet op for kravene

og det giver altså nogle dårligere betingelser for inklusion vi ser det vel i de allerseneste tal

hvor mange elever især i de ældste klasser der søger væk fra folkeskolen

hen sættes en anden dagsorden på det her område

må ikke indrette skolen alene ud fra et politisk ønske om at alle skal kunne være i den samme klasse eller for den sags skyld at der skal spares penge hvis skolerne skal inkludere flere børn skal det udelukkende være fordi

alles bedste og det er yderst problematisk at børn tages som gidsler i en politisk inklusionsdagsorden det er vores vurdering at det her forslag vil få negative konsekvenser for mange elever

også vores vurdering at der indbygget i lovforslaget er en enormt stor risiko for at inklusionsdagsordenen ender med at blive en stor spareøvelse

frigøres af midler til

folkeskoleordfører efter den anden og med ministeren i samme tone meddele at nu blev der jo penge til normalundervisning når man går ud og ser på de kommunale budgetter

vi håber meget at der tages højde for de mange bemærkninger i høringssvarene og at der vil foregå en løbende dialog med organisationerne på området herunder blandt

til opkvalificering og efteruddannelse

vi vil gerne i udvalgsarbejdet følge op med

bedst stillede som sender deres børn i private skoleordninger og det er ikke det samfund vi ønsker at én del af befolkningen bruger én skoleform og en anden

private skoler så mindsker man den kammeratskabseffekt

resterende elever i stikken og vi ved jo altså også at andelen af svage elever

det er den tendens vi

mange af de bedrestillede i danmark tilvælger

netop udgangspunkt i de elever som har et mindre støttebehov

der har behov for støtte i mindre end ni undervisningstimer om ugen

skal bare spørge ordføreren om herre lars dohn ikke er enig i at det er bedre for en række af de elever som har et mindre støttebehov ikke at blive ekskluderet men derimod at blive inkluderet i fællesskabet og ikke

eller specielt sat på sig når

så det er jo netop den faglige rådgivning som lægges til grund for om en elev skal visiteres

med til egentlig at gøre specialundervisningen

de elever som har et stort støttebehov dem som har de store udfordringer de massive udfordringer i folkeskolen er herre lars dohn ikke enig i at

de bliver prioriteret med netop det her lovforslag og at det derfor vil være godt

et særligt tilbud og at dem som så har mindre støttebehov kan komme ind

befinder sig godt i en privatskole hvad med de forældre

det er et barn fra et

at gå i en privatskole skal det

bedste for deres barn

nu er der mulighed for andre løsninger og derfor ønsker vi at styrke folkeskolen ikke at afskaffe de private skoler men styrke folkeskolen så afgørende at det bliver den der bliver omdrejningspunktet i det danske skolesystem og det er det vi er ved at sætte over styr

sverige hvor man har indført skolesystemer

at det som er kittet i det danske samfund

i den samme klasse det er et virkelig grundlæggende element i vores

deres børn i stedet for hvad nogle politikere

ønsker er det bedste for samfundet altså det at mennesker selvstændige mennesker tager nogle frie valg på vegne af deres børn fordi de måske nok ved hvad der er bedst for deres børn og

bedre hvad der er godt for deres børn end vi ved herinde hvorfor har enhedslisten noget imod det har enhedslisten så lidt tro på at mennesker kan tage de bedste valg for

og er enhedslisten oprigtigt af den opfattelse at vi herinde ved hvad der er bedst

og det gør de ikke selv

så ikke styrke deres frie valg deres mulighed for at vælge hvad de mener er bedst for dem selv

ændring af specialundervisningsbegrebet som blev gennemført med vedtagelsen af l ethundrede

når jeg støtter dette forslag og dets søsterforslag er

i erkendelse af at specialområdet samlet set er kommet til at fylde for meget den erkendelse går gennem folketinget med undtagelse af enhedslisten for når vi placerer så mange børn i specialområdet at

det optager cirka en tredjedel af ressourcerne til grundskoleområdet

er det selvsagt for meget vi må derfor sørge for at der bliver mere plads til at være speciel i den almindelige skole i stedet for at vedblive med at indsnævre rammerne for hvad det betyder at være et normalt skolebarn

sætter en grænse for hvornår et barn kan modtage støtte så forsvinder problemerne jo ikke af det

det være et sundt princip at pengene i højere grad fulgte barnet til dets skole hvor de har kompetencerne og viljen til at løse opgaven uanset hvilken skoleform det måtte være

vi går en tid i møde med flere udfordringer når børn har særlige vanskeligheder skal tilbage i de almindelige klasser lærerne vil blive udfordret lederne vil blive udfordret de børn der kommer tilbage i klasserne

opfordre mine politiske kolleger til at lægge de lange ord og gode hensigter væk så vi kan få en fordomsfri debat om hvordan opgaven løses bedst hvordan den præcis løses altså hvilken metode der skal anvendes ved bedst de professionelle der arbejder med børnene men det er vores opgave som politikere at sørge for at den nødvendige fleksibilitet i systemet opbakning videndeling og strukturer er til stede sådan at det kan finde sted så skal vi altså væk fra den kolde krig

som er bedst til deres børn det er det bedste for barnet det er det bedste for familien og det er i sidste

ende også det bedste for samfundet

elever med specielle behov specialundervisning og vidtgående specialundervisning fylder stadig mere i budgetterne fordi stadig flere udskilles til specialundervisning og det har jo vist sig ikke at være hensigtsmæssigt midlerne kan bruges bedre og endda til bedre gavn for de elever vi har med at gøre

undlader at udskille så mange elever til specialundervisning og i stedet for integrerer dem i normalundervisningen dette lovforslag er en udløber af den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet som blev vedtaget i foråret

fra foråret skal der ikke længere træffes en afgørelse om specialundervisning til den enkelte elev når det drejer sig om en elev med behov for støtte i mindre end ni undervisningstimer om ugen det giver kommunerne en større fleksibilitet til at tilrettelægge og tilpasse støtten til elever med særlige behov

når man vælger at lave en inklusion som denne når man vælger at lave en grænse ved ni

er det for at de elever som har et mindre støttebehov bliver integreret i normalklasserne og

en procentvis andel af det hidtidige tilskud til

elevgruppe og lovforslaget som generelt bliver bakket op også af høringssvarene er et skridt på vejen mod et mere rummeligt

foreningerne bag hele den frie skoleverden som er gået utrolig konstruktivt ind i at være med til at løfte den opgave som den frie

en grundskole for alle elever

også skal kunne hjælpe elever der har brug for særlig støtte

frie skoleverden sagt ganske tydeligt

det i overensstemmelse med den lovgivning

kan blive i undervisningen sammen med deres kammerater uden at de skal udskilles til noget ved siden

men selvfølgelig fortsat sådan og det vil

at det der er det bedste undervisningstilbud for dem vil være

en specialskole

forpligtelse til at give børn

såfremt det handler om mindre end ni

næste skoleår to tusind og tretten til fjorten sådan at

specialundervisningsbegreb der er på de frie skoler

er at imødegå konsekvenserne for de frie skoler som følge af det nye specialundervisningsbegreb hvis vi ikke havde gennemført de

nogle frie skoler opleve utilsigtede økonomiske konsekvenser af det specialundervisningsbegreb som fra næste skoleår også gælder på disse skoler

skoleforeningerne har kunnet udarbejde den økonomiske model som er foreslået her

økonomien er styret lidt anderledes på det her område

med lovforslaget bliver de frie skolers pligt til inklusion af elever med særlige behov

tilskudsordninger for inklusion har blandt andet til formål at sikre

gives til skoler med elever som har støttebehov samtidig indebærer lovforslaget fleksible og administrativt enkle tilskudsordninger for inklusion for de frie grundskoler

betyder forslaget en midlertidig to årig omlægning af tilskud til skoler til inklusion af elever med støttebehov på baggrund af erfaringerne med den midlertidige tilskudsordning har vi mulighed for at fastlægge en permanent tilskudsordning

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler betyder lovforslaget en omlægning af tilskud til skoler til inklusion af elever med særlige behov

det har nogle økonomiske konsekvenser

godt understrege at det er en tilskudsordning som er udgiftsneutral

den tilskudsmodel der er foreslået her er fastsat med udgangspunkt i det niveau der var fra to tusind og elleve til tolv på området

den her model i løbet af de næste to år lovforslaget ændrer ikke på de gældende regler om tilskud til specialundervisning i mindst ni ugentlige undervisningstimer på de frie skoler ministeriet arbejder i dialog med skoleforeningerne videre med grundlaget for tilskudsordninger for specialundervisning lovforslaget ændrer heller ikke på de gældende regler om tilskud til efterskoler

med et samlet særligt undervisningstilbud

elever med særlige behov i dialog med skoleforeningerne arbejder ministeriet også her videre med grundlaget for en tilskudsordning for disse skoler til støtte til

lovforslaget afskaffelse af et særligt tilsyn med historieundervisningen på historieprøvefri efterskoler husholdningsskoler og håndarbejdsskoler her

at det betyder at der fremover selvfølgelig fortsat vil være tilsyn med

ministeriets almindelige tilsyn med alle fag på skoler

det er jo sådan at alle fag på skoler herunder historie selvfølgelig skal leve op til det

en del af den almene undervisning med de understøttende foranstaltninger der selvfølgelig skal være til

ministeriets inklusionsrådgivningteam og så videre jeg takker derfor

så god en behandling her i folketingssalen ved

i den foreslåede tilskudsordning der er for inklusionsmidlerne til de frie grundskoler

ydes som en procentvis andel af det hidtidige tilskud til specialundervisning til elever med behov for støtte

kommer til at afspejle skolernes elevsammensætning derudover

mere rimeligt i forhold til de skoler

har brug for støtte til elever med særlige behov jeg synes at det ville være en god idé hvis

man har lyst til at grave lidt dybere ned i selve den økonomiske konstruktion

at spørge ind til det i forbindelse med udvalgsarbejdet men jeg vil bare understrege at det her er med fuld opbakning fra skoleforeningerne

det lød lidt kompliceret da jeg sagde det samtidig med at det faktisk

indlæringsvanskeligheder i folkeskolen er blevet spurgt om det tilbud som eleverne får er tilstrækkeligt seksten procent svarede ja og syv og tres procent svarede nej

et tilpas godt resultat for ministeren

i klassen jeg forstår også den bekymring der er hos lærerne

lige præcis derfor at vi i regeringen har sat en række initiativer i gang for at understøtte at det netop ikke skal være en spareøvelse men faktisk være med til at give en bedre og styrket almen undervisning det er ud fra det grundsyn

fremhævede er at vi har gode fælles og blandede klasser med elever med meget forskellig baggrund og der er også elever der har brug for forskellige typer af undervisning der kan være nogle der er ordblinde der kan være nogle der har asperger eller andet men det bedste for eleverne er at de kan få den nødvendige støtte

vil gøre forældrenes og lærernes bekymringer jeg vil ikke sige til skamme men

de frie grundskoler efterskoler og så videre

får en god grundskole for alle herunder også at børn i højere grad skal kunne få den nødvendige støtte

udsætte mødet mødet genoptages

jeg giver først ordet til venstres ordfører fru sophie

mere klar og enkel struktur set i lyset af de eksisterende erfaringer

i øvrigt selv initiativtagere til at gå

hele høreapparatområdet efter i sømmene da vi to tusind og ti igangsatte en kulegravning der skulle belyse hvordan man kunne opnå bedre udgiftskontrol gennemsigtighed og kvalitetssikring af hele området det var den første del og det er også den del som jeg tror vi alle sammen kan være enige om så lad mig fluks

imod at regeringen nu går ind og foreslår en række besparelser principielt

det afgørende må være hvordan i hvilket omfang og ikke mindst med hvilken effekt ligesom jeg i øvrigt skal nævne at vi

har med at gøre i lovforslaget her men lad mig hellere nævne det for historieskrivningens skyld som på så mange andre områder

vi mere optaget af kvaliteten og prisen på de tilbud vi giver end vi er optaget af om fru hansen får tilbuddet i offentligt eller privat regi det afgørende er om opgaven bliver løst

herunder at borgerne har mulighed for et reelt frit valg på den baggrund kan det forekomme temmelig besynderligt at den løsning

den billigste for det offentlige nemlig behandling på privatklinik

ordning som man nu forsøger at trække flere ud af for i stedet at

offentlige udgifter og hvor der i øvrigt er betydelige ventelister for høreapparatbehandling

helt stilfærdigt stille spørgsmålet når det ikke er billigere at udlevere høreapparater i offentlig regi hvorfor er det så lige at man laver en model som resulterer i øget udlevering i offentligt regi hvor mennesker med høretab i forvejen venter på behandling på alt for lange

at borgerne helt generelt skal have dårlige muligheder for at kunne vælge lange ventetider

det seneste udbud er opnået nogle markant lavere priser på offentligt indkøbte høreapparater så må man også kunne sætte tilskuddet ned og private forhandlere må også kunne indkøbe

stilfærdigt tilføje at vi generelt ikke mener at man kan sammenligne udgifterne på den måde som regeringen

eksempel i regeringens beregninger af omkostninger

en offentlig hørebehandling undlader man behændigt at medregne de merudgifter som det offentlige efterfølgende pålægges via kommunikationscentrene i de offentlige udgifter er der i øvrigt

kun medregnet indkøbsprisen på høreapparaterne dermed ser man fuldstændig bort fra det faktum at tilskuddet til høreapparater privat regi både skal dække indkøbet af høreapparat samt alle undersøgelser konsultationer kontrol

sagt med andre ord regeringen sammenligner æbler med pærer for at komme frem til et tal

sammenlignes hvad vil lovforslaget så konkret betyder for borgere med høretab ja lovforslaget vil betyde at tusindvis af hørehæmmede danskere fremover må have betydelig flere penge op af egen lomme for at få et høreapparat det bliver altså dyrere at være dansker uden at regeringen giver en tilsvarende lettelse et andet sted

hørehæmmede danskere der ikke selv har råd til at punge ud bliver så parkeret på ventelister i det offentlige der i forvejen er alt for

har været en hundrede og ti ugers ventetid på behandling her stiller venstre så bare stilfærdigt spørgsmålet hvorfor ikke bekæmpe ventelister i stedet for at bekæmpe borgernes frihed til at kunne vælge lange ventetider fra nedskæringerne vender altså den tunge ende nedad

vil medføre en stigende brugerbetaling for de borgere der vælger de for skatteborgerne billigere private klinikker her gik man et øjeblik og troede at regeringen havde en ambition om ikke at indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet hvorfor gør man så det stik modsatte

vi skeptiske over for at man nu med lovforslaget øger forskellen

ligesom vi er uforstående over for

speciallægernes mulige dobbeltrolle speciallægerne kan i dag

skærpede oplysningskrav til speciallægerne om egne interesser jeg skal på den baggrund meddele at venstre samlet set ikke kan støtte regeringens lovforslag vi anerkender at man i fællesskab her i folketinget kunne have lavet nogle ændringer

herre bertel haarder og ministeren udtalte den gang i operation x ja når vi sætter priserne ned er det fordi der i øjeblikket er en overbetaling hvornår den tilstand indtrådte at der var overbetaling skal jeg ikke kunne sige

senere citat men nu sætter vi altså priserne ned

citat igen vi sætter dem ned med ti procent vi skønner at vi sandsynligvis kan komme længere ned og derfor holder vi det under skarpt opsyn

når nu vi står med en kulegravningsrapport som venstre jo

sætte tilskuddet ned når vi kan se at man kan gøre tingene billigere i det offentlige

hvordan kunne vi sikre en bedre organisering hvordan kunne vi opnå en bedre udgiftskontrol der kom en række forslag jeg har rapporten med mig herop

indeholdt i lovforslaget her

en masse ting man intet gør ved jeg nævnte bare som ét eksempel speciallægernes dobbeltrolle der siger man at

en ny arbejdsgruppe selv om en arbejdsgruppe har haft to år til at gøre noget ved

kommet med en række konkrete forslag dem vil man så ikke forholde sig til vi nedsatte tilskuddet med ti procent som led i genopretningspakken

at se yderligere på potentialet på det her område vi er bare uenige i den model som man nu

når nu den kulegravningsrapport

som sort på hvidt dokumenterer

at borgerne vælger nemlig behandling i det private hvorfor er det så ikke at man kigger på hvordan

så en ting er hvad der er billigst for det offentlige jeg synes jo også man skal kigge på hvad der er billigst for de mennesker der har et høretab

kan sige at det private har været det billigste tværtimod er der meget der tyder på at man har

jeg kunne forstå at venstre havde taget til sig

vælger at blive

et prisfald på høreapparater i det offentlige

forskellige elementer vedrørende egenbetaling det havde vi en række tekniske spørgsmål til det er ikke underligt at vi stiller spørgsmål under forhandlingerne men vi måtte jo konstatere at samarbejdsviljen fra regeringen der ynder at sige at man gerne vil samarbejde med folketingets partier

godt nok lad os se på det her område men lad nu være med at sammenligne æbler med pærer det vil sige

hvis vi skal sammenligne udgifterne på et område

vi står fortsat på mål for at regeringen kunne have lavet en løsning med venstre bare ikke med den model man har lagt frem som vil betyde en øget brugerbetaling for tusindvis af hørehæmmede danskere og som vil betyde at mange mange flere nu skal parkeres på ventelister der set med mine øjne

ordføreren siger jo ganske rigtigt at man havde et

om en ti procentsreduktion i sin egen genopretningspakke men det er jo et faktum at de store rabatter som amgros har opnået

anledning til at man så selvfølgelig sænker tilskuddet yderligere man lagde ud med ti procent

kan de nok også i det private og derfor sætter vi tilskuddet yderligere ned

under forudsætning af at nogle skal sætte deres priser med

altså den form for logik skal ses i den sammenhæng der hedder at hvis man skal sætte et tilskud ned på et område og bruger nogle bestemte tal i det her tilfælde

skal man bare sørge for at man sammenligner udgifterne

medtager en lang række af de udgifter

isoleret set på høreapparatet og ikke på

som man efterfølgende får via kommunikationscentrene og derfor

formanden peger forsigtig med blyanten og det er noget man skal

indgå i nogle reelle forhandlinger om hvordan vi kunne lave en anden model end den som regeringen havde lagt frem

eget forslag var det eneste

små justeringer det var bare her vi måtte melde pas og sige ok i kunne faktisk godt have fundet en konstruktiv løsning med venstre på det her område men bare ikke med de præmisser som man lagde til grund fra regeringens side så må man jo vælge at lave det smalt

gratis høreapparat på en offentlig klinik eller man ønsker at benytte et privat hørecenter i ens lokalområde med tilskud svarende til prisen på de apparater der udleveres i det offentlige blev i sin tid indført for at få de dengang katastrofale ventetider

på behandling af høretab i det offentlige sundhedsvæsen

så kan borgerne allerede i dag fra starten vælge enten en privat eller offentlig løsning

i to tusind og to satte daværende sundhedsminister lars løkke rasmussen og socialminister henriette kjær

høreapparater nu skulle de private løse udfordringerne med ventelisterne resultatet udeblev dog mens flere og flere blev diagnosticeret og fik udleveret høreapparater på private hørecentre med offentligt tilskud faldt ventelisterne ikke tilsvarende i det offentlige sundhedsvæsen i to tusind og elleve var ventetiden den samme som i to tusind og to da tilskuddet blev forhøjet og i to tusind og ti kunne tv to programmet operation x afsløre at det offentlige betaler for meget for de høreapparater der udleveres på private høreklinikker

som de oven i købet betalte ekstra for ud over tilskuddet men som ikke i alle tilfælde løste deres høretab og udgifterne steg og steg til et niveau

men også på længere sigt vi står nu med en kulegravning af høreapparatområdet og det er blandt andet anbefalingerne herfra der har ført til at tilskuddet nu ændres fra fem tusind seks hundrede og syv kroner til fire tusind kroner for behandling af et øre og yderligere to tusind tre

og halvtreds kroner for behandling af andet øre dette uden at det sker på bekostning af kvaliteten priserne på offentligt indkøbte høreapparater er faldet markant de senere år og det skal priserne også på privat indkøbte høreapparater derfor tilpasser vi nu tilskuddet til privat høreapparatbehandling det er nemlig ikke rimeligt at skatteyderne eller de borgere der har et høretab skal betale en overpris for høreapparater solgt af private høreklinikker derfor lukker vi nu for de gyldne haner vi følger selvfølgelig op på om loven virker efter hensigten vi har intet ønske om at mennesker med høretab skal komme i klemme og der vil fortsat være adgang til gratis høreapparatbehandling i det offentlige men vi kan ikke leve med at vi ikke udnytter ressourcerne godt nok særlig når vi ikke har kunnet se på ventelisterne at det at overbetale private høreklinikker skulle have løst problemet

også oprindelig har socialdemokraterne

at stemme for det tilskud

at skyde skylden på den forrige regering og sige at

synes jeg lige at ordføreren bør pakke sammen

er dyre så kunne det tænkes at det er fordi borgerne også selv gerne vil have et apparat der kan nogle flere ting

for at kunne afhjælpe ens høretab for et apparat er et apparat det er jo ikke bare noget der gør lyden højere det er også noget

år alene for at imødekomme den teknologiske udvikling der sker på området og der forventer jeg også at man kan gøre det i fremtiden både i offentligt regi og i privat regi jeg vil gerne sige at

tilskuddet op i to tusind og to spurgte vi selvfølgelig også ind til hvilke forventninger man havde og hvad man byggede det på og jeg må sige at de svar som jeg står med fra dengang

de helt store beregninger bag men at det i høj grad beroede på en tro på at satte man tilskuddene op i det private så ville man få lavere ventelister i det offentlige

det der skete det var ikke det der var tilfældet

vil sige at ikke har ændret sig nævneværdigt i det offentlige regi

som har fået hjælp til at få afhjulpet deres høretab

og synes ordføreren at det egentlig er særlig rimeligt

og halvtreds kroner for behandling på to ører er tre gange så lav som den takst man kan få i en privat speciallægeklinik

i det private regi i forhold til det offentlige regi

været ok at sætte priserne nederst jeg er udmærket klar over at der er nogle

mener at det her er i strid med konkurrenceloven og

rigsrevisionen har jo i hvert fald indtil videre bakket op om det lovforslag der ligger her og det tror jeg at de har gjort fordi de også mener at der er fundet en nogenlunde ordentlig model for hvordan man nu kan sikre at der ikke sker den udvikling vi har set hvor godt nok flere diagnosticeres med høretab men hvor vi ikke kan sige at det udelukkende sker på grund af

befolkningen nej det sker langt voldsommere end det der kan

at vi har fået en befolkning hvor der

høretab eller i det hele taget den udvikling der er på området

kunne regne ud hvis man

vi kan først øge vores kapacitet når vi får bevilget

mener jo at de har fået pengene så hvordan sikrer man at borgerne

regionerne siger at der er kort implementeringstid her til den første januar

og det jeg hører fra regionerne og danske regioner

lavet et såkaldt implementeringsudvalg tror

hvor man sidder og kigger på hvordan man kan øge kapaciteten i den kommende tid sådan

at der ikke opstår ventetider vi ved ikke reelt om seks tusind syv tusind mennesker vil vælge at lade sig behandle i det offentlige til næste år

lovforslaget men det er ikke sikkert at det sker og i særlig grad tror jeg ikke det vil ske hvis de private hørecentre

er vi jo interesseret i at borgerne får en hurtig og effektiv behandling

hørehæmmede kan få en hurtig og effektiv behandling

vi risikerer at at ældre

opgiver at få et høreapparat

at man for eksempel skal betale mange mange tusinde

at høreapparaterne kan erhverves billigere i det offentlige

skatteydere i det her land og de

optaget af at vi selvfølgelig ikke overbetaler private hørecentre klinikker

nogle apparater og de er nok heller ikke interesseret i hvis det er sådan at man går rundt og diagnosticerer for mange med et høretab som måske slet ikke er det rigtige eller som som ikke har behov

er enige om at vi skal passe godt på pengene i det her land men vi skal selvfølgelig tilbyde en ordentlig kvalitet

der har et høretab og jeg synes faktisk at det her lovforslag tager højde for begge ting der bliver nedsat et udvalg der kigger på om det er de rigtige mennesker der visiteres til høreapparatbehandling og der nedsættes også et udvalg der skal evaluere den her rapport om to år derudover er regionerne gået i gang med at sikre at kapaciteten

ikke er kommet penge ind til sundhedsområdet på andre områder blandt andet i økonomiaftalen i foråret

det her er jo ikke et spørgsmål om at vi

skal blive ved med at overbetale private høreklinikker

beslutte sig for

spares nogle penge man kan bruge et andet sted i det offentlige

så meget om deres holdning til venstres forslag til nulvækst men hvis vi skal indføre

vil det da være interessant at få at vide hvor dansk folkeparti vil finde pengene til

selv om de har en diagnose det eneste sted

ressourcer til og hele tiden opgradere på det område jeg kan bare ikke forstå argumentet om at man i dansk folkeparti er villig til at overbetale private høreklinikker

forhandlere eller andet fordi de er bekymrede

at der måske er nogle pengestrømme der er ved at

citere den tidligere sundhedsminister herre haarder da han engang til operation x sagde vi kan se af den kolossale annoncering der foregår i tv og i helsidesannoncer i aviserne at der måske er lidt for store gevinster mon ikke også nogle af de her mennesker er ude at så tvivl om hvad vi gør nu og prøver at så tvivl om kvaliteten og økonomien i det vi gør det tror jeg de er også fordi de har

åbnet for nogle gyldne haner og andet

det så tilsyneladende er ordførerens eget parti der har været med til at åbne for de

dobbeltmoral er altid dobbelt så godt

der er en hel masse borgere

en borger som ikke havde noget problem med høretab overhovedet men

en person

det tilpasset bedre men der er måske også andre hvor det

handlede om at man var mere interesseret i at skynde sig at definere folk med et høretab og sælge dem et dyrt apparat

finde frem til hvad den rigtige løsning var for dem

fortælle at man var med på at få en kulegravning

der skal være det problem efterlod man sig og det har vi så samlet op vi skriver det gerne på listen over andre problemer

efterlod sig og nu tager vi det så på os at løse det her problem både når overbetalingen af de private høreklinikker

at sikre en ordentlig kvalitet på det her område

er trist at venstre ikke har villet være med lidt længere når nu man satte hele det arbejde i gang med kulegravningen

til det her område og ja vi står med en kulegravningsrapport der sort på hvidt dokumenterer

der for det offentlige er den billigste

er alle de her forskellige ændringer

de borgere der måtte have et høretab bliver ventelisterne i det offentlige kortere eller længere med det lovforslag der ligger og vil ordføreren oplyse om der er nogen borgere

brugerbetaling som konsekvens af det her lovforslag ordføreren påstod jo tidligere at det ikke ville være tilfældet selv om stort set alle høringssvarene

hvordan kan det være at det kan leveres billigere i det offentlige særlig fordi

kulegravningsrapporten står en lille fodnote hvor man kan se at dansk hørecenter efter sigende skulle have sagt at de faktisk kan købe billigere apparater

jeg sige at at regionerne kan være med til at løse den her opgave langt hen ad vejen vi har set i region hovedstaden og i region sjælland at

været ude at indgå aftaler med nogle af de private høreklinikker

at levere en god kvalitet og netop hurtigt at diagnosticere behandle og udlevere apparater hvis det var sådan at ventetiderne var for lange det er da mit håb og også min forventning at det gøre mere hvis det er billigere at udlevere apparaterne for nogle borgere med tror ikke for alle men for nogle borgerne

i det private så tror jeg da bare man skal gå ud

og lave en aftale med de private om at de tager sig af de borgere for hvem det er billigere

liberal alliance har indgået en aftale på forskningsområdet og det påvirker så det her lovforslag det nedsætter tilskuddet

til høreapparatbehandling markant med seks og fyrre procent før kunne man få et tilskud til behandlingen til høreapparat på ellevetusinde

men når loven vedtages sænkes tilskuddet til seks tusind tre

forringelser

alle dem der var med i forhandlingerne ved at dansk folkeparti har kæmpet

ikke at nedsætte tilskuddet så meget

med hensyn til genudlevering af høreapparater

tilskuddet ikke skulle nedsættes så markant vi ved jo at når man nedsætter et tilskud så markant øger man også brugerbetalingen hvis vi går tilbage til

det gav et større provenu end antaget og det vil det sikkert også gøre i det her tilfælde så kunne man jo godt spørge hvis provenuet bliver større end antaget hvad skal pengene så anvendes til

det skønnes ifølge besvarelse af oversendte spørgsmål at syv tusind vil gå fra privat regi over i det offentlige og det vil jo medføre øgede ventelister i det offentlige da det her forslag ikke lægger op til at gælde det udvidede frie sygehusvalg kan borgerne komme til at vente i op til en hundrede og ti uger som er ventetiderne i aarhus på at få hjælp til høreapparatbehandling

når man får hjælp til at kunne høre dette vil påvirke borgernes livskvalitet tilknytning

liv og det vil risikere at øge isolationen for de mennesker det går ud over det er også det vi

læst i høringssvarene fra ældremobiliseringen og de frygter at mange hørehæmmede vil opgive at få et høreapparat og vi deler deres bekymringer

dansk folkeparti ønsker at regeringen sikrer at borgerne får en hurtig og effektiv hjælp til behandling og ikke kommer til at vente op til en hundrede og ti uger dette kan man garantere ved at høreapparatområdet omfattes

været nogle spørgsmål om de private og at de har taget for høje priser men jeg vil godt lige læse et spørgsmål op jeg har stillet til ministeren det er spørgsmål nummer 24 ministeren bedes fremlægge dokumentation for at de private klinikker kan købe ind til billigere priser som følge af prisfaldet på de offentlige klinikker herunder oplyse hvordan private klinikker der nu

så svarer ministeren priserne på høreapparater fastsættes på et frit marked via aftale mellem udbyder og efterspørger det vil sige mellem på den ene side leverandørerne og på den anden side de private klinikker eller amgros derfor er det ikke muligt

hvorledes man overbetaler de private der er således efter ministerens svar ikke nogen dokumentation for dette

ét stort fælles indkøb for

sikret sig at de her store rabatter

de mennesker til gode som bliver behandlet i det offentlige såvel som i det private

i fremtiden hvis det er sådan at man er lidt bekymret for at de private måske ikke helt kan indkøbe til

er mulighed for det og det afskærer man dem muligheden for med det her lovforslag det er simpelt hen

forhøjede priser og det ene og det andet

jo gratis at få det kan man sige så det er ligesom én diskussion

have noget ekstra og der

fra andre dele af handicapområdet

fra en samlet liste som det offentlige har lavet udbud på dermed sikrer man

det hele med på en gang det vælger man så ikke at gøre

en god idé så synes jeg da at ordføreren skulle have taget det med i

lovforslaget lovforslaget

venstres mening tættest på det sidste lovforslaget omhandler samling af

i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater der er allerede redegjort for de finere detaljer i forslaget vi har også hørt om den historiske baggrund for at nedbringe lange ventelister indførte man et tilskud til høreapparater og hørebehandling på private klinikker på baggrund af ti års erfaring kan det nu konstateres at de mange millioner kroner

at ventelisterne er bragt væsentligt nederst tværtimod er antallet af personer der anskaffer og bærer et høreapparat steget voldsomt er det et entydigt udtryk for et stigende behov måske det er unægtelig sådan at den demografiske udvikling tilsiger at der vil ske en øgning af behovet

også være andre faktorer der spiller ind

at også den tidligere regering havde øje på området og derfor bestilte en kulegravning rapporten om dette var færdig i juni to tusind og tolv og havde to helt klare konklusioner den eksisterende opgavefordeling mellem stat og regioner medfører en del uhensigtsmæssigheder og prisudviklingen på høreapparater som har medført et

tilsiger at at det offentlige tilskud til høreapparatbehandling i privat regi bør reduceres det lyder jo både logisk og rigtigt men jeg skal love for at dette er et lovforslag der har vakt røre rundtomkring næsten fem hundrede siders høringssvar er det blevet til med både positive og negative reaktioner hvis vi skal tage de positive først

er der i høringssvarene meget stor opbakning til at såvel myndighedsansvar som finansieringsansvar for udlevering af høreapparater fremover samles ét sted nemlig i regionerne i forhold til de negative reaktioner

nedsættelsen af tilskuddet samt formodningen om at nedsættelsen vil flytte nogle patienter fra det private system til det offentlige hvad vil det betyde for ventetiden bliver der spurgt om hvad vil det koste ikke bare for de offentlige kasser men måske også for patienten for slet ikke at tale om den tabte fortjeneste i den private virksomhed

at man føler sig generet hvis man i mange år har drevet en god forretning hvor makronbunden har været et offentligt tilskud jeg vil også tilføje at jeg sjældent har oplevet så livlig en lobbyvirksomhed som den der har udfoldet sig ved foretræde i udvalget i forskellige konstellationer

kontorer via mail telefonopkald og i bestilt rapportarbejde det ændrer imidlertid ikke på det radikale venstres holdning til forslaget om nedsættelse af det offentlige tilskud når det offentlige har kunnet opnå ikke bare en reduceret

stærkt reduceret pris på indkøb af høreapparater

kan veldrevne private aktører naturligvis det samme og hvis det ikke kan lade sig gøre for dem enkeltevis

er de jo fri til at slå sig sammen i indkøbsfællesskaber vi er som politikere forpligtet til at varetage samfundets fælles bedste og til det hører at give hjælp til dem der

hjælp behov og at holde et skarpt og vågent øje med hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt og her må der være et niveau af rimelighed radikale venstre støtter dette lovforslag som vi finder både fornuftigt og retfærdigt det betyder ikke at alt falder i hak fra første dag der er usikkerhed om hvordan bevægelsen vil være i patientstrømme mellem det offentlige og det private det skal vi naturligvis nøje overvåge fuldstændig som der er lagt op til i lovforslaget der skal evalueres efter to år

komplicerede områder som vi skal undersøge nøjere

for eksempel sket et indikationsskred på området eller har vi i lang tid undervurderet behovet for høreapparatbehandling findes der eksempler på uheldige dobbeltroller hvor læger først kan undersøge patienternes behov og derefter henvise til deres egen butik for høreapparatskøb alt dette vil blive undersøgt i et videre udvalgsarbejde og det hilser vi velkommen vi bliver aldrig færdige med at justere på sundhedsvæsenet men vi må naturligvis reagere når noget er ved at løbe løbsk

top dollar at rende rundt med et høreapparat og det er noget man virkelig kan sende nogle moderigtige signaler med jeg tror ikke at det at gå med et høreapparat er noget man synes er særlig

noget der er eftertragtet det er også årsagen til at det

otte år fra at man har et problem med et høretab til at man faktisk

selvfølgelig det er jeg fuldstændig enig med ordføreren om

øje med udviklingen hvis nedsættelsen i tilskud fører til

også fra privat side sørger for at få

nogle ordentlige indkøbsaftaler og dermed kan få billigere apparater for den samme pris

kan man jo egentlig sige at det ikke burde flytte noget som helst det får vi se hvordan

til spørgsmålet om et indikationsskred

jeg fuldstændig overbevist om at der er ingen der ønsker at gå med et høreapparat som er overflødigt men vi må jo konstatere at

anskaffer sig et som de ikke bruger efterfølgende jeg tror at ordføreren ligesom

men vi kan bare se at det der er sket er at udviklingen er galoperet

høreapparater der må vi jo finde ud af hvad det er et udtryk for

lige sige til ordføreren at man i det offentlige regi faktisk godt kan substituere til et andet apparat end det der står på den liste

skal vælge fra hvis man mener at det

er delt op nu så

og halvtreds kroner i privat regi

andre patienter vil jeg altså lige sige at man faktisk har en forventning om at der vil være omkring tyve

der som minimum har kostet det tilskud og meget meget ofte mere det er jo det der er sket det er jo der profitten ligger om man så må sige og der har været en livlig trafik

for de her klinikker siger noget om hvilken god forretning det er

ordføreren hvorfor venter man ikke til man får det samlet

blandt andet om det her med hvordan det kan være at der bliver ved med at være den stigning i mennesker som har behov for et høreapparat

kommer med alderen eller er der også

jeg har fået fra ministeren at ministeren bedes fremlægge dokumentation for at de private klinikker kan købe ind til

kunne man forestille sig at det også godt kunne

flere vil gå fra at være i privat regi til at være i offentligt regi

den gennemsnitlige ventetid

sige at i det øjeblik en patient flytter sin behandling

foretrækker at gå til det offentlige frem for at gå til en privat leverandør så slipper det offentlige om jeg så må sige for at udbetale tilskud og det giver jo altså penge i den offentlige kasse som man også kan bruge til at udbygge kapaciteten så det er klart at hvis der kommer til at ske en meget stor bevægelse fra det private tilbud til det offentlige vil det jo stille krav til det offentlige om

min påstand her er at det meget meget sjældent vil være sådan at det høreapparat koster mindre end tilskuddet

menières sygdom eller en anden diagnose der

de tager de nemme brugere

så det laver vi ikke om på hvis man ikke vil vente på at få sit høreapparat hos det offentlige har det været muligt at man kunne gå til det private med tilskud fra det offentlige desværre viser det sig at at priserne er faldet på de offentligt købte høreapparater har det ikke været tilfældet

mange har snakket om den her kulegravningsrapport

udkastet til rapporten blev fremlagt længe inden den nye regering trådte til

at den eksisterende fordeling af kompetencerne mellem kommuner og regioner

gennemsigtighed og prisudvikling altså sådan på godt dansk siger den også hvis man skal konkludere lidt groft at høreapparatbehandling er mere end fordoblet over de seneste ti år i forhold til

som sagt vk regeringen der satte den her kulegravning i gang og det var nok

har været med i alle deres forhandlinger fordi

gå ind og købe høreapparater til den samme pris som det offentlige gør i dag

at det er et problem at man laver det her lovforslag fordi

mennesker der ikke kan få adgang til den her form for behandling jeg synes faktisk det er en meget

det offentlige men jeg synes samtidig heller ikke det er retfærdigt

samme apparat skal koste mere bare fordi det er i det private jeg synes heller ikke

skatteydernes penge skal bruges til at overbetale de private

til at forbedre kapaciteten i det offentlige til gavn for patienterne det må være det det handler

at de private aktører efter den her lovgivning selvfølgelig

på lige fod med det offentlige er optaget af at give den bedste service og den bedste kvalitet til den bedste pris til gavn for patienterne

tilskudsordningen så skal skrues sammen

stole på de private aktører som siger at de vil være i stand til at købe lige så billigt som det offentlige og mig til at se hvad resultatet bliver

kan bruge pengene rigtigt til gavn for patienterne

meta fuglsang der læste en tekst op for

det ligger her vil jo blive at der kommer en øget brugerbetaling

også i forhold til prisudviklingen det vil sige

bare fordi de er private

er den bedste måde at bruge pengene på især fordi

den overbetaling som sker i øjeblikket

være meget meget optaget af og selvfølgelig skal det her evalueres vi skal kigge på hvordan det er men jeg synes det er lidt ærgerligt

ordning laver vi ikke om på

overbetaling for noget vi skal bruge sundhedskronerne bedst muligt

for netop nogle af de mennesker der skal gå og vente lang tid at handicap hvor man ikke kan høre gør at mange mennesker

at man ikke kan være sammen med andre mennesker fordi det giver for meget støj og uro

tilskud men til gengæld er der bare nærmest ingen

jo ikke så vi kan se

til gavn for nogle aktører som faktisk

nu ryger alle ventelisterne nederst jeg kan bare se

femten million kroner det håber jeg da selvfølgelig kan være med til at forbedre kapaciteten og regionerne skal selvfølgelig leve op til deres ansvar for at

gavn og glæde af at de kan gå til en privat høreklinik

da det blev sat op til de fem tusind kroner tilbage i

har brug for det her høreapparat det er jeg da ikke et øjeblik i tvivl om at de har men vi ved jo også godt samtidig at hvis man

som borger og får at vide at man skal have et høreapparat og det er en læge der siger det eller det er en fagperson der siger det

tage vejledningen til sig fordi man går

at vi selvfølgelig stadig væk tror rigtig meget på vores læger fordi det er meget sjældent de vejleder forkert men når man

dem der tjener penge på det her

prale med at de kan få tingene til

skal sige ja eller nej til at borgeren skal visiteres til et høreapparat

set to der går ind og undersøger om borgeren har brug for et høreapparat

mener ordføreren så ikke at det her

lovforslag også skal gælde det udvidede sygehusvalg så borgerne ikke skal vente i op til en hundrede og ti uger på at

er en behandling man får og

lyder det som om regeringspartierne hetzer det private vi skal jo tænke på

aflaster det offentlige når det offentlige ikke kan følge med og det var jo derfor den her lov i sin tid blev vedtaget det var for

borgerne kunne få bedre

der er godt for borgeren

har jeg heller ikke et ønske om at please altså jeg har heller ikke lyst til at de private

lov til at få overbetaling for

det da indtryk når der er store organisationer med ekspertise på området

det skal vi selvfølgelig lytte til men

ikke noget med ventelister at flere er blevet behandlet for deres hørehandicap og det må ordføreren da erkende

og hvordan ser det så ud jeg tænker på

jeg har en forventning om og det håber jeg også ordføreren har

apparaterne til samme pris som det offentlige

en gennemsnitlig ventetid på tre og tredive uger og den må forventes i et eller andet omfang man ved ikke hvor meget at blive større

vi tænker på hvem der har et hørehandicap

at det måske ikke altid er de mest ressourcestærke mennesker i det her samfund der kan

en del af dem her som har det rigtig svært med det her hørehandicap

nu vil straffe dem som sf nu vil sørge for kommer over i det offentlige og

der er sikkert nogle der kan lave faktatjek

vil straffe borgerne det synes jeg er en meget meget interessant måde at anskue tingene på

straf at komme hos de offentlige

jeg synes faktisk at det er social ansvarlighed at man ikke overbetaler private aktører

det fik han heldigvis rigtig rigtig hurtigt

blev reduceret og at han havde det rigtig svært med at komme ud blandt mange mennesker

mange hørehæmmede vil kunne genkende han har

når han på et tidspunkt kommer på folkepension

som claus som vil

ikke har ret mange penge konsekvensen er at en mand som

sit barnebarns fødselsdag fordi han ikke kan overskue

det er da socialpolitik

det har det ikke gjort der

på ventelisten fordi man har givet tilskud det er

ene det andet er at til claus og mennesker som claus

står i en situation hvor deres livskvalitet bliver forringet fordi de ikke hører optimalt vil

bruges til at bygge

man selv ønsker at lægge til grund for sin egen

kan få med både skal dække indkøb af

kontrol justering og service i fire år

med et høreapparat i offentligt regi er det udtryk for

mig at venstre ikke mener at det er økonomisk ansvarligt at man ikke overkompenserer de private aktører som tjener rigtig mange penge på det her i stedet for at

det høje tilskud det har det ikke og vi bliver

sige at det bliver gratis at få høreapparat hos det offentlige samtidig med

kigge på lige præcis det her område så skyldes det jo som socialdemokraternes ordfører var inde på tidligere

længere historie først og fremmest tilbage fra to tusind og ti hvor en række forskellige medier

en hel del forskellige sager som tydede på flere

at de private høreklinikker har en usandsynlig stor avance på området i forhold

et tilsvarende stort prisfald på høreapparater indkøbt i det offentlige og for det tredje flere sager som viste at der tilsyneladende er et skred når det gælder faglighed på nogle private klinikker

for at illustrere det som eksempel har vi set ugeskrift for læger dokumentere at en ældre herre

i orden på det her område de ting

tilsammen altså store avancer samtidig med store prisfald på selve apparatet og temmelig mange sager der indikerede et skred i fagligheden gjorde at vi

reducere tilskuddet eller på andre måder

rigtig fornuftigt det indeholder flere ting som andre ordførere været inde på for det første en omstrukturering så regionerne nu overtager ansvaret frem for at det er todelt mellem kommuner og regioner det er selvfølgelig klogt at man kan reducere bureaukratiet på den måde og det vil også give en mere smidig sagsgang for brugerne forventer vi for det andet at man reducerer tilskud til privat

prisfald der har været på høreapparater og det støtter vi også fra enhedslistens side jeg mener bestemt ikke at det er rimeligt at vi overbetaler private behandlere

set heller ikke da det gjaldt privathospitaler eller andre lignende sager der har været

skatteborgernes penge det er vi har med at gøre herinde unødigt på noget vi rent faktisk ikke

jeg kan læse i kulegravningsrapporten jeg tror også at der var en anden der nævnte det tidligere det står i en fodnote

i rapporten at de private leverandører faktisk mener at de godt kan købe ind til samme pris som det offentlige

borgerne kommer til at se en øget brugerbetaling på det her område for det nedsatte tilskud skal selvfølgelig slå om i et billigere indkøb naturligvis vil vi

følge det meget nøje så vi er sikre på at det er det der rent faktisk sker

det største problem for høreapparatbehandlingen

når jeg taler med høreforeningen som jo er en af de organisationer som ikke har økonomiske interesser i det her område er ventelisterne i det offentlige det anerkender jeg fuldt ud jeg kan godt forstå at man er ked af at der er så lang ventetid

på den gratis behandling og det synes jeg da vi skal kigge noget nærmere på

forskellige ventetider aarhus har været fremhævet som et eksempel hvor

på to år vi har nogle andre eksempler man skal bare

et par hundrede kilometer længere sydpå til sønderborg så er ventetiden

er det jo gratis i det offentlige så er det jo vederlagsfri behandling så risikerer man ikke at skulle punge ud selv så jeg håber at

man implementerer den her lov

med til at kigge på hvad det er man gør rigtigt nogle steder i danmark som man formentlig ville kunne lære noget af andre steder så med de bemærkninger skal jeg sige at vi bakker fuldt

et høreapparat

også været en problematik omkring den dobbeltrolle der kan stå opstå i den sammenhæng

ikke henter nye batterier og det betyder formentlig at de heller ikke bruger deres høreapparat

tyder på at der er en temmelig stor

bedste intention om at det vil kunne afhjælpe det problem de nu har

man sige grundlaget for at få og det synes jeg da er meget meget bekymrende og derfor synes jeg det er værd at kigge det her område

når man har en økonomisk interesse i at udlevere et apparat

forkert ordføreren

udleverede batterier osv

er meget meget interessant at få kigget nærmere på de dobbeltroller der kan være jeg kan godt forstå at ordføreren er forarget over det det er

selv og derfor synes jeg det er vigtigt at vi får kigget

sundhedsøkonom kjeld møller petersen og andre siger at der er sket et kraftigt skred i hvem der får høreapparat

og hvorfor enhedslisten ikke har sagt

sikkerhed for at det her lovforslag ikke giver

hen sikre at at der ikke sker en forringelse af

den måde det kommer til at fungere på når der er så mange der rykker over fra det

jeg kan forstå at regionerne er i gang med at kigge på hvordan man kan organisere det her område bedre

set nogle store forventninger til at vi kan komme til at se nogle forbedringer på det her område så tror jeg

man skal holde sig for øje

som ordføreren nævner med et a

set allerede i dag for det er jo sådan at rigtig mange af de borgere som får behandling i privat regi oplever

set godt tænke mig at der var flere af dem som i dag vælger det private fordi der nogle steder i landet er

længere ventelister fordi der ikke er kapacitet til

syv tusind borgere

det offentlige det er der

sige så derfor forstår jeg ikke enhedslisten som gerne vil

flytter nogle fra det ene til det andet

derfor tror jeg ikke

det man blandt andet gør i region sjælland for eksempel i roskilde og også i region hovedstaden

hvordan man bedst muligt bruger den kapacitet der er så spørger ordføreren til til forskellen mellem indkøbspris og behandlingspris det er jo fuldstændig rigtigt at det som vi taler om her i forhold til høreapparatets pris

apparatet er jo det samme uanset om det bliver udleveret i det offentlige eller i det private behandlingspriserne derimod er vanskelige at sammenligne fordi

de komplicerede hørelidelser og behandlingen af dem som man slet ikke ser i det private derfor mener jeg ikke at man kan sammenligne de to priser men indkøbspriserne på høreapparater

som enhedslisten har stillet og enhedslisten foreslog og argumenterede med i folketingssalen det var at man var sur

at der kun var tale om et tilskud for differencen mellem tilskuddet og det fulde beløb

fortiden med i forhold til hvad man selv har foreslået som parti når man

jeg sidste spørgsmål der blev stillet og bede ordføreren om at oplyse mig det beløb som det offentlige

patientforeningen på området høreforeningen som jo siger

og det problem mener jeg set stadig væk at vi har hvis man for alvor skal knække ventelisterne skal man muligvis overveje at øge kapaciteten på sigt men man kan også overveje

meget stor forskel på hvilke patienter man ser i det private og i det offentlige og når prisen på behandling i

de komplicerede hørelidelser som man slet ikke ser i det private man har i øvrigt også nogle andre typer af udgifter som er indregnet i drg taksten eksempel uddannelse af fremtidigt personale som man må sige er meget meget vigtigt et akutberedskab findes

haft et tilskud til at kunne tage med ud i det private

inden man begynder at konkludere i fremtiden på

det offentlige får for behandling

lovforslag er jo et resultat af

prisen på høreapparater er faldet markant

falde tilsvarende uden at det af den grund bør blive dyrere for dem der får et høreapparat

når teknikken på den måde

gør det muligt at producere hjælpemidler til os billigere end tidligere og der er ingen grund til at dem der betaler regningen nemlig i det her tilfælde skatteyderne ikke også skal nyde gavn af den udvikling derfor støtter vi det her forslag som vil give en besparelse til det offentlige på i omegnen af en hundrede og tredive million kroner hvert år fra to tusind og tretten og frem det er blevet anført af venstre og konservative i debatten i dag at det offentlige får mange flere penge for at udføre høreapparatbehandling end de private høreklinikker gør det er rigtigt

at det kunne være på sin plads når vi har gennemført det her også at se på betalingen til det offentlige

sættes ned så man også der høster gevinsten af den teknologiske udvikling og i hele taget af de erfaringer som

er jo ikke sikkert at det er det optimale at have læger til at foretage høretestning og og justering af høreapparater de private klinikker har måske vist vejen frem til en billigere måde at gøre det på

så den overbetaling som de mener der har fundet sted ved at man har givet det samme tilskud til trods for at høreapparaterne er blevet billigere i det private finder jo sådan set også sted i dag i det offentlige men måske på en anden baggrund

gøre tingene billigere ved brug af andre personalegrupper og en mere rationel tilrettelæggelse af arbejdet så jeg ser sådan set ingen grund til at vi skal stoppe her og kun lave besparelsen private vi kan også gøre det i det offentlige hvor effektiviseringer kan vise vejen frem

udgift for dem der betaler skat i danmark

i overensstemmelse med konkurrencestyrelsen eller vil liberal alliance først stemme for det her når de har fundet ud af at det

for de nærmere aspekter af den del af aftalen men det er en del af aftalen og så er der en aftale om at man skal kigge på det efter noget tid og

mulighed for at sige at så står vi altså ikke bag det her længere medmindre de andre partier er villige til at lave om på tingene så vi bliver tilfredse

at hvis man ved en evaluering finder ud af at tingene ikke foregår foregår på den rigtige måde

trækker liberal alliance støtten til forslaget og er ikke sådan bundet af et forlig

at have et høreapparat man kan for eksempel ikke som med briller bruge et høreapparat til at sende et moderigtigt signal

otte år fra problemerne opstår til man beder om hjælp

et hørehandicap kan føre til ekskludering fra arbejdsmarkedet

deres publikation uhørt skriver at samfundet hvert år taber to

milliard kroner på de halvtreds til fire og tres årige

ud over højere livskvalitet kan vi også holde danskerne længere tid på arbejdsmarkedet

været med til at opbygge en højteknologisk industri i danmark

seks førende virksomheder

har den slags arbejdspladser vi alle ønsker os flere af nogle højteknologiske

er således det man kalder for en win win situation i moderne

på selve apparaterne skal afspejles i tilskuddet til apparaterne

ned især på hørebehandlingen kulegravningsrapporten sammenligner behandlingsudgifterne mellem de

praktiserende speciallæger de offentlige klinikker på hospitalerne

hos de praktiserende speciallæger er seks tusind otte hundrede og

andel der er styrende

udgøre halvtreds procent

gælder altså andre standarder for private

holder ikke i høringsnotatet og i svaret fra ministeren forventes det at seks tusind syv tusind patienter

det ukomplicerede patienter skal behandles for en langt dyrere behandlingstakst i det offentlige regi fremadrettet kort sagt en dyrere løsning for samfundet

et flow af patienter fra private til offentlige klinikker

ligesom det samfundsøkonomisk er en dyrere løsning og det er derfor det konservative folkeparti ikke

vko udgifterne til høreapparatbehandling

mere end fordoblet over de seneste ti år

er det jo naturligt at vi i en økonomisk krisetid kigger kritisk på om området er hensigtsmæssigt styret det mente den tidligere vk regering som iværksatte en kulegravning af området som det foreliggende forslag

og det mener rigsrevisionen som har udtalt sig positivt om kulegravningsgruppens

sikrer en bedre anvendelse af de offentlige ressourcer ikke mindst i form af afbureaukratisering af den offentlige sektor samt en respektfuld omgang med skatteborgernes penge uden at vi slækker på ambitionen om at alle skal sikres behandling af høj kvalitet

ikke bare en hensigtsmæssig samordning af styring og finansieringsansvar men også et mere gennemskueligt system for borgerne og der vil bortfalde unødig sagsbehandlingstid

og under alle omstændigheder

vil borgere med høretab fortsat have adgang til gratis behandling i det offentlige jeg er naturligvis meget optaget af at tiltaget ikke kommer borgerne til skade og sig at de private forhandlere undlader at sænke priserne eller hvis de slækker på kvaliteten for at øge deres avance så må vi overveje om den nuværende model med private tilskud er en hensigtsmæssig model på længere sigt derfor er der også indlagt en evaluering

besvare de spørgsmål der måtte være under

at dansk hørecenter giver udtryk for at man kan indkøbe

pris det kan også godt være at man i privat regi har

offentlige regi det kunne for eksempel være at man købte nogle apparater som havde en

ministeren har selv slået op i kulegravningsrapporten side ni og tredive

jeg

har udarbejdet til indkøb der

hvis den konservative ordfører har det hører jeg da meget gerne om det jeg synes det er er en tilsnigelse

helt sikker på at ordføreren

med at besvare så stil endelig spørgsmålet skriftligt helt konkret står der

ni og tredive når vi kan se en forskel

behandler på to ører i forhold til de regionale audiologiske klinikker så

mellem om der behandles på et eller to ører

lavpraktiske svar på det spørgsmål som

de priser vi ser hos de praktiserende speciallæger jo er nogle priser der er fastsat ved en rammeaftale mens drg taksterne er udtryk for den faktiske omkostning ved at

behandle patienter der er flere af ordførerne fra regeringssiden der har været inde på jamen i det offentlige regi har man nogle tungere og mere komplicerede patienter som de slet ikke ser i det private

vil gå mere i detaljer med det skal hun være velkommen til at stille

kan huske at der har været fremsat sådan forslag men det kunne jeg godt

dækker tilpasningen ved udleveringen

fire års service og løbende justeringer behandlingen i det offentlige dækker tilpasningen

kun tre måneders service og løbende justeringer efter de tre måneder overgår borgeren

service og løbende justering

det ti uger og meget gerne diskutere med folketinget og i øvrigt også med danske regioner hvad vi kan gøre men spørgsmålet om ventelister er ikke det som det her lovforslag

forenkling ved at man samler lovgivningen i sundhedsloven

høreklinikker der er sket et markant fald i prisen

høreapparater de private siger at de kan indkøbe det samme pris hvis vi ikke lod det offentlige tilskud følge denne udvikling med ned så ville det være det samme som en overbetaling

handler om så kan vi diskutere alt muligt i forhold til hvordan vi har indrettet

har ønsket at der skulle være hundrede procents offentlig finansiering af al privat aktivitet

i forhold til det lovforslag vi behandler nu derfor synes jeg faktisk

ministeren svarede heller ikke på mit spørgsmål om

hakker noget igennem hurtigst muligt fordi man skal anvende nogle midler på forskningsområdet og det er jo ikke helt

billigere høreapparater men vi lader ikke vores priser følge med ned vi scorer en større avance selv

en overpris for det her men jeg antager at når de private siger at de kan købe ind lige så godt som det offentlige så vil de også kunne få billigere høreapparater og

være at dansk folkeparti gerne vil udskyde det her men for hver måned vi udskyder det her finder der altså en overbetaling sted og jeg

til at overbetale de private jeg mener at vi

en økonomisk krisetid har et meget stort ansvar for at sørge for at de offentlige kroner bruges bedst muligt og det er ikke bedst muligt

hos nogle private høreklinikker så jeg synes det er rigtigt og vigtigt at vi har en arbejdsgruppe der sidder og kigger på blandt andet

at fru karina adsbøl mener at kunne konkludere håndfast

om der virkelig er så mange flere mennesker der oplever høretab som den her meget voldsomme vækst

støtte at det arbejde foregår i fagligt regi og at vi kan drage den slags konklusioner på

i ladestandere og på batteriskiftestationer det betyder at opladning af elbiler frem til og med to tusind og femten vil være afgiftsfri ligesom elbiler er fritaget for registreringsafgift i samme periode noget af det skyldes

men det er selvfølgelig fint at det også præciseres lovgivningsmæssigt

så der ikke er den mindste tvivl og så alle kender vilkårene derudover indeholder forslaget en lempelse af afgiften for airconditionanlæg der alene producerer kulde i sommerperioden

set også ganske fornuftigt der er også en mindre justering af reglerne fra to tusind og otte

for at købe dagsbeviser til privat anvendelse af erhvervsmæssige gulpladebiler

en rigtig god aftale som et meget bredt flertal i folketinget indgik i to tusind og otte

regelforenklinger for gulpladebiler herunder en mulighed for at købe dagsbeviser så erhvervsmæssige biler undtagelsesvis lovligt kan anvendes til privat brug det har taget noget tid at få det igennem eu systemet og efter en lang forhandling

det betyder så at der er brug for nogle mindre mindre

for at føre den politiske aftale ud i livet det har ikke

betydning aftalen føres ud i livet men

også i eu systemet mener at det holder sig inden for reglerne og det er ganske fornuftigt siden regeringen indførte kravet om at gulpladebiler

skal have både cvr nummer og virksomhedens navn påtrykt

har der været rigtig mange der har været kritiske særligt virksomheder der transporterer værdifulde genstande har været bekymrede for at en fremhævelse af deres firmanavn kunne virke som en invitation til tyveri det står i hvert fald tydeligt på bilen hvilken virksomhed den kommer fra og

det en virksomhed der beskæftiger sig med at

er der jo en vis risiko for at det også vil påkalde sig opmærksomhed

folk der ikke har rent mel i posen det har vi forsøgt

en løsning på vi har i hvert fald påtalt problemet ad flere omgange stillet en række spørgsmål

men det har regeringen ikke været interesseret i at

kravet om en tydelig mærkning af bilerne

fordi der er krav om at de skal udvise diskretion

boligen hos en en kunde eller

en der skal have besøg

der kræves diskretion og derfor

vil skatteministeren undtage inkassovirksomhed fra mærkningskravet det er

andre erhverv hvor mærkningen også udgør et problem

indeholder forslaget en række præciseringer justeringer og enkelte lempelser i en række regler og lovgivning for blandt andet affaldsforbrænding brændstofforbrugsafgiftloven og andre love af

have ros for at komme med et lovforslag på skatteministerens område der ikke gør det dyrere at være dansker eller dyrere at drive virksomhed i danmark tværtimod er der tale om om en

det går den rigtige vej og de øvrige præciseringer og justeringer hjælper forhåbentlig til lidt mere klarhed i skattesystemet på en række områder derfor kan vi i venstre støtte forslaget og jeg har lovet at

schack pedersen redegjorde meget grundigt for lovforslaget så jeg skal ikke kede forsamlingen

at gennemgå de samme ting men kan nævne et par

er lidt økonomi i dog begrænset

reglerne for godtgørelse af elafgift

skal lempe på den afgift men det er en beskeden sum

den der gør at lovforslaget giver et mindre provenu

afgift for airconditionanlæg som udelukkende producerer kulde i varme måneder

tekniske ændringer i forhold til affaldsforbrænding og så videre jeg synes det er ændringer som lyder

udmærket men ligesom venstre vil jeg også gerne

i forhold til gulpladebiler

mere oplagt at man fjernede

ikke altid så smart at det står på siden af firmabilen

og det kunne måske være en lille ændring man skulle have taget med i sådan

andre ting hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt at

det er måske venstres nye stil

meget optaget af at sikre initiativer der understøtter den grønne omstilling med dette lovforslag l to og halvtreds tager vi så et lille men vigtigt skridt i den retning formålet med lovforslaget er overordnet at sikre justeringer og præciseringer samt lempelse med hensyn til reglerne for godtgørelse af elafgift af el som vel at mærke er medgået til konsum af erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler desuden

giver l to og halvtreds anledning til en generel øget fleksibilitet samlet set er der ikke signifikante effekter af lovforslaget selv om elementet om elbiler vurderes at medføre et marginalt mindre provenu frem mod to tusind og femten det radikale venstre støtter forslaget og så skal jeg også lige understrege

på vegne af det største parti i regeringen

tekniske tilpasninger der er meget få provenumæssige konsekvenser ved dem

jo vigtigt at vi holder skattelovgivningen ved lige foretager de justeringer og tilpasninger der skal til når vi undervejs opdager forskellige

uden problemer kan fjernes til gavn for de virksomheder der arbejder på det område så jeg skal ikke forlænge det yderligere

mere tidssvarende og bedre så det er fint lovforslaget indeholder to elementer som man kan kommentere selvstændigt på det ene er en godtgørelse for energiafgift til elbiler som er en lille lempelse af energiafgiften

at det jo favoriserer elbiler på en måde som

og så er der det forhold at det også favoriserer en bestemt måde at købe elbiler på

købe dem via et

og selv sørge for at opsætte en ladestander i det første tilfælde er der en godtgørelse i det andet tilfælde er der

en bestemt måde at købe sin elbil på frem for en anden måde men det er jo en lille skattelettelse og vi har svært ved at sige nej til dem så vi tager den og så håber vi at vi senere kan lette skatten på andre elementer i samfundet så er der en

særlig mange i virkeligheden mig lige tage to to ting først

det har baggrund i en konkret skatterådsafgørelse og vi mener

at det vil blive for vanskeligt at administrere hvis man gjorde det bredere end tilfældet er her det er baggrunden for at det er så begrænset som det er da glad for at herre ole birk olesen

der er en række række høringssvar på det også

hvorfor skal vi ikke også være omfattet af det og det kan man altid diskutere

er simpelt hen den lovgivning der er på området altså der er simpelt hen en lovgivning på inkassoområdet ifølge hvilken det ikke vil være tilladt

forskellige menneskelige grunde til at det er sådan

man begynder at tage en stor diskussion om hvilke andre

men også for at åbne op for en bredere debat blandt folketingets partier

finde frem til nogle fælles løsninger her i forhandlingen på hvordan man kan få den stigende grænsehandel ned og dermed få mere omsætning placeret i danmark og derved flere arbejdspladser i detailleddet for vi kan jo se at der er et stigende problem med grænsehandelen

tusind og tolv en række afgifter

også i skattereformen at indeksere en række afgifter så de løbende kommer til at stige de næste mange år og det gør jo at problemet

kom her for få uger siden

i danmark faktisk er langt lavere

tre procent i samme periode så der er

voldsom stigning i grænsehandelen kigger man alene på nydelsesvarer altså slik sodavand øl

at der er en stigning i to tusind og tolv på fem og tyve

omsætning som ryger direkte i de tyske grænsebutikker og dermed ryger arbejdspladser ud af landet så det er begrundelsen for

også for at åbne op for at folketingets partier kan

fremlagde for ikke så længe siden

rapporten giver et noget andet billede af danskernes grænsehandel end det man har fået

har man nærmest fået det indtryk at danskernes grænsehandel er steget som aldrig nogen sinde før og at danskerne nu køber alle deres varer syd for grænsen der må vi bare konstatere at det

og to tusind og elleve ser faktisk ud til at have ligget et stykke lavere end i de foregående år hvis vi tager skatteministeriets rapport

milliard kroner i to tusind og ti

milliard kroner i to tusind og elleve til sammenligning

rapporten har også foreløbige skøn for danskernes grænsehandel i udlandet i to tusind og tolv og det skønnes at grænsehandelen i to tusind og tolv vil udgøre omkring ti milliard kroner dette tal er inklusive den forventede stigning i grænsehandelen med nydelsesmidler som følge af de afgiftsforhøjelser der blev vedtaget med aftalen

men men niveauet ligger alligevel

cirka fem milliard kroner under

sige at den er dramatisk stigende

regeringen var helt klar over at disse forhøjelser ville påvirke grænsehandelen

med nydelsesmidler da vi vedtog finansloven for to tusind og tolv

det samme som det på de sidste

i danmark er hverken eksploderet eller ude af kontrol grænsehandelen udvikler sig stabilt og helt på linje med hvad regeringen har forventet

skal man huske på at danskerne kun handler en forsvindende lille andel af det samlede varekøb på den anden side af grænsen

i tallene grænsehandelen opgøres i handel med nydelsesmidler for eksempel øl vin spiritus cigaretter og chokolade og handel med andre varer som

kød kosmetik og elektronik dertil kommer den illegale handel som vedrører øl sodavand alkoholsodavand

samt chokolade grænsehandelen inklusive den illegale handel med nydelsesmidler har været stigende det erkender vi og skønnes at udgøre cirka fire milliard kroner i to tusind og elleve

ventes at stige yderligere til fem milliard kroner i to tusind og tolv men det skal blandt andet ses i lyset af den forrige regerings afgiftsforhøjelser i forårspakke

efterfølgende serviceeftersyn hvor cigaretprisen blev øget med samlet fem kroner per tyve stykke afgiften på chokolade og slik blev forhøjet med fem og tyve

afgiften på bordvin blev forhøjet med knap tolv

så den som nævnt ventes at udgøre fem milliard kroner i to tusind og tolv så alle den tidligere regerings afgiftsforhøjelser

denne regering har gennemført har haft et sundhedsmæssigt sigte

med i debatten om de her ting

er i det lys man skal se grænsehandelen for selvfølgelig har det hele tiden været forventet at afgiftsforhøjelserne ville medføre stigninger i grænsehandelen med de omfattede nydelsesmidler

vi vidst hele tiden og den stigning der har været i to tusind og tolv ligger helt inden for det vi havde forventet da man vedtog finansloven sidste år det gælder både de forhøjelser den tidligere regering gennemførte og dem vi har gennemført

baghovedet at det sundhedsmæssige sigte er det vigtigste i denne sag og derfor er vi også villige til at tage et ansvar for de ændringer vi nu ser i grænsehandelen med nydelsesmidler

synes jeg lige man skal have i baghovedet tænke på hvor meget spiritus de unge mennesker

gå en tur i københavn en fredag aften

vi skal have en diskussion om og i den sammenhæng kommer prisen

på øl og spiritus også ind i billedet danskernes køb af andre varer i udlandet har modsat grænsehandelen med nydelsesmidler været faldende i to tusind og ti og to tusind og elleve sammenlignet

tidligere år og skønnes at udgøre cirka fem

en status over grænsehandelen i to tusind og tolv blevet baseret på en ny kilde som også belyser den illegale handel der sker via private for eksempel via arbejdspladser privatadresser og varevogne altså ikke kun fra kiosker og så videre på den baggrund er den illegale handel særlig vedrørende øl og sodavand blevet opjusteret så den samlede illegale handel med nydelsesmidler i to tusind og elleve skønnes at udgøre cirka fem hundrede million kroner det er dog ikke alene forskelle i moms og afgifter som skaber en tilskyndelse til at grænsehandle prisforskelle mellem danmark og tyskland kan således langtfra altid forklares af afgifts og momsforskelle det gælder for eksempel

prisforskellen på øl og sodavand selv hvis afgifterne på øl og sodavand havde samme niveau i danmark som i tyskland ville der stadig være et betydeligt incitament til at grænsehandle de høje priser i danmark uden moms

være udtryk for at konkurrencen i danmark er utilstrækkelig det er også konklusionen i en ny analyse fra konkurrence og forbrugerstyrelsen som viser at selv når der korrigeres for forskelle i moms afgifter velstand og tilbud er priserne i danmark fire seks procent højere end i gennemsnittet af syv eu lande i en tidligere undersøgelse fremgår det

gennemsnittet aktuelt udvikler grænsehandelen sig som forventet og og regeringen mener derfor ikke at der er behov for afgiftslettelser ud over afskaffelsen af fedtafgiften og udeladelsen af indførelsen af sukkerafgiften som er en del af aftalen om finansloven for to tusind og tretten herudover har regeringen netop

initiativ til et konkurrencepolitisk udspil som skal styrke konkurrencen til gavn for danmark i dette udspil indgår blandt andet også en analyse af fremtidens detailhandel da det vurderes at der kan være et potentiale for øget

effektivitet i økonomien og til lavere priser

vigtigt at understrege at vi tager udviklingen alvorligt

er det her et problem det som bare er pointen i alt det her

er et nyt problem det er et problem der har været der i mange år

var grænsehandelen langt langt større i to tusind og fem end

vi følger udviklingen nøje fra skatteministeriets side

se om der sker en dramatisk stigning i grænsehandelen således som man fra forespørgernes side siger der gør i øjeblikket hvis hvis der kommer den dramatiske stigning

vil vi selvfølgelig tage det alvorligt og gøre det der skal gøres i

afslutningsvis vil jeg godt sige endnu en gang

på at man ikke skyder gråspurve med kanoner når man gør afgifter og grænsehandel til det store problem i dansk økonomi i øjeblikket det er ikke det største problem det er det visse steder i landet det er

det største nationaløkonomiske problem vi står

som sagt at det er et problem men vi skal også erkende de saglige realiteter nemlig at det stadig er til at håndtere

de handlende i syd og sønderjylland der ser det som et problem men det har været der i lang tid det har været der tidligere også under den tidligere regering

ansvarlig for og vi mener derfor heller ikke at der på nuværende tidspunkt er brug for yderligere initiativer for at begrænse grænsehandelen men som sagt

selv i konklusionen nederst på side to

stikprøver og at man regner med at de to fald fra

nydelsesmidler så det med at der ikke er et problem er jeg

dem med de laveste indkomster fordi de fylder

end de gør for dem der tjener rigtig mange penge

den tendens som som generelt er et problem når vi lægger afgifter på forbrugsvarer

omsætning fra de danske detailforretninger til de tyske grænsebutikker hvilket gør at der kommer flere arbejdspladser i tyskland

så godt være i danmark og det synes jeg egentlig burde gælde uanset om

penge i grænsebutikkerne og det er altså en dårlig forretning der

for at skabe beskæftigelse i danmark ved at

her de sidste par år

med finansloven to tusind og tolv steg de voldsomt

de igen steg voldsomt resultatet ser vi jo tydeligt i

steget med fire og tyve procent alene i to tusind og tolv til sammenligning kan

har stigning på en og tyve procent i omsætning i de tyske

langt nede i tyskland jubler ja de ligefrem jubler

dem en omsætningsfremgang på seks procent alene i to tusind og elleve

af de danske butikker

procent af danskerne handlet i de tyske grænsebutikker i mit område har jeg lagt mærke til at de i ugeaviserne

middagsmad plus man får en masse billige varer med hjem igen det er altså en skidt tendens

åbner op for så stor turisttrafik

som i nordsjælland og det er jo også en skidt udvikling

i forbindelse med finanslovaftalen også skubbet til at der kommer øget grænsehandel fordi man

danske retursystem jeg har selv fået bekræftet

svar fra skatteministeren at grænsehandelen og den illegale handel med øl og sodavand vil stige med henholdsvis tre og fem procent

at borgerne hele tiden bliver mindet om

kan betale sig at handle i udlandet at det bedre kan

i de lokale supermarkedskæder og det gør jo at grænsehandelen selv med små afgiftsstigninger

så det er prisværdigt at man fjerner fedt og sukkerafgiften men i forhold til grænsehandelen er det bare langtfra nok der er vi simpelt til at få mange af de andre varegrupper ned i specielt øl og sodavand fordi det er dem der er magnetvarerne det er dem der gør at folk kører til grænsebutikkerne og når de er dernede tager de en

her afslutningsvis læse et fælles vedtagelse op på vegne af venstre dansk folkeparti

og fem som følge af regeringens afgiftsstigninger siden nytår grænsehandlen med nydelsesmidler stiger med en

i to tusind og tolv og dankortomsætningen

syd for grænsen er steget med fire og tyve procent siden nytår folketinget noterer at fedt og sukkerafgiften afskaffes men i forhold til grænsehandel

det langtfra nok der hvor der for alvor

til såkaldte magnetvarer som eksempelvis øl og sodavand folketinget pålægger derfor regeringen

nedbringer grænsehandlen og derved

fået meget støtte nu glæder jeg mig

at vi kan få lagt et pres på skatteministeren som ikke synes at have

det er jo en konservativ mærkesag som vi tidligere på året

at vi skulle have afgifterne ned på specielt øl og sodavand fordi det er magnetvarerne og jeg kan klart bekræfte at når vi

meget gerne være med til at man får afgifterne ned så vi kan holde mere omsætning i de danske detailbutikker og dermed også

nævne også bare over for de andre

medvirkede altså til en skattereform hvor man hævede afgifterne på alverdens

milliard kroner så hvis man meget gerne ville have afgifterne

satte dem op men jeg vil meget gerne give håndslag på at

varer men vi

der er to partier der har de samme holdninger det gør jo bare

det er med rette for vi ser jo meget konsekvenserne af de stigende afgifter på særligt de grænsehandelsfølsomme varer

sønderjylland mister omsætning må afskedige medarbejdere dankortet svinges oftere og oftere og

stigningen i dankortomsætningen i årets

fire og tyve procent i forhold til samme periode sidste år fire og tyve procent er dankortomsætningen steget med det er en dramatisk stigning som vidner om at danskerne virkelig har vendt indkøbskurven mod syd

at grænsebutikken fleggaard nu reklamerer i hele danmark

regeringen har en lidt alternativ måde til

bekæmpe dette tiltag ved at indføre en reklameafgift men det er vel ikke reklamerne der er problemet men de danske afgifter på de varer som der reklameres for fra venstres side var vi meget imod de afgiftsstigninger som regeringen og enhedslisten aftalte med finanslovaftalen sidste år og vi har fra starten advaret imod konsekvenserne

afgifterne til trods for at det er det der har været begrundelsen og så selvfølgelig ønsket om at grave dybere i danskernes lommer og det er bemærkelsesværdigt

første gang siden to tusind og fem at grænsehandelen stiger efter et fald i grænsehandelen hvert år

så stiger grænsehandelen altså i år og det erkender regeringen da heldigvis også selv i sin

selv om der er mange nyttige oplysninger i grænsehandelsrapporten

er der også ting der undrer det undrer mig at til trods for at de danske bryggerier

har indsamlet deres salg af øl og læskedrikke

de ikke genkende skatteministeriets vurdering af omfanget af grænsehandelen

særlig problematisk at der er usikkerhed om lige præcis disse varegrupper

er såkaldte magnetvarer altså at det i høj grad er disse varer der driver danskerne til at grænsehandle det er de varer folk kører efter og det er de varer folk har med i bilen hjem de er en magnet for grænsehandelen konsekvenserne af den stigende grænsehandel

arbejdspladser regeringens egen vurdering

at tallet er langt større men der er vel ikke noget der ikke er så skidt at det ikke er godt for noget for i tyskland glæder man sig der glæder man sig over at

kan læse i tyske medier

glæder sig over den stigende omsætning vi synes det er en forkert udvikling og vi synes også at det er bekymrende at selv danske butikker har taget den stigende grænsehandel til sig for danske butikker vil nu etablere sig

med den begrundelse at hvis danskerne ikke vil handle i de danske kæder

så må man flytte butikker fra de danske kæder syd for grænsen man må simpelt hen bevæge sig hen hvor kunderne er for at få del i danskernes indkøbskroner

er det problematisk at grænsehandelen for første gang siden to tusind og fem er stigende og derfor har det også været vigtigt for

gøre op med den stigende grænsehandel

til næste års finanslov havde vi også et element på fem hundrede million kroner til en grænsehandelspakke en grænsehandelspakke der skal sænke de afgifter hvor effekten er størst for vi synes ikke at det giver meget mening at danske virksomheder producerer varer i danmark for at sende dem syd for grænsen

bedre at vi havde et afgiftssystem

betød at danskerne kunne købe flere af deres varer i danmark til gavn for både

detailhandelen og i sidste ende også til gavn for statskassen så vi håber at regeringen kommer på

og vil anskue den stigende grænsehandel i det

er reelt nemlig at det er en stærkt bekymrende

kender herre frank aaen ganske udmærket og det kan vi gerne tage en diskussion om

er interessant at se på hvordan det så

hvis ikke jeg husker meget galt så er der lige kommet et svar fra erhvervsministeren der viser at i samme periode som dankortomsætningen syd for grænsen er steget med fire og tyve

er den steget med en tre fire procent i danmark så jeg vil meget gerne have at vi måler de ting op mod hinanden og konstaterer at dankortomsætningen i danmark

sænke afgiften på de grænsehandelsfølsomme varer som sagt

når tallene som jeg husker dem i et svar fra erhvervsministeren er at dankortomsætningen i danmark er steget med tre

grænsebutikkerne syd for grænsen ja så kan man se

voldsomt skift i omfanget af grænsehandel

er så markant tror jeg ikke at det er et spørgsmål om at der er ændret på afgifterne på på brug af kort i danmark der er bare en entydig tendens i at når danskerne handler syd for grænsen så sker det oftere og det sker til større beløb det kan vi tydeligt se på at omsætningen på dankort er steget så

ingen tvivl om at socialdemokraterne og regeringen er optaget af at holde grænsehandelen på et fornuftigt niveau hvor vi afgiver mindst mulig omsætning indtægter og arbejdspladser til

nabolande det handler om at finde en fornuftig balance mellem på den ene side et afgiftsniveau der når det er nødvendigt

holde grænsehandelen nede på et acceptabelt niveau

den balance in mente

er det godt at vi med skatteministeriets status over grænsehandel to tusind og tolv får fakta om grænsehandelen på bordet

en fæl mistanke om at oppositionen har en taktisk interesse i

grænsehandelen op men med grænsehandelsrapporten kan vi nu diskutere

hvad er fakta så jo fakta er

naboer handler for et større beløb i danmark end vi handler i udlandet sidste år handlede vores naboer for fire en halv milliard kroner mere i danmark end vi handlede for i udlandet

er også at det beløb danskerne grænsehandler

er forholdsvis stabilt i rapporten skønnes det at

og for to tusind og tolv lyder prognosen at danskernes grænsehandel vil udgøre cirka ti

milliard kroner så når dansk folkeparti i forespørgslen skriver

den dramatisk stigende grænsehandel syd for den dansk tyske grænse

mere fup end fakta nuvel er der grænsehandel og den skal vi selvfølgelig

følge nøje men en dramatisk stigning er der ikke tale om

synes at være hvorfor danskerne grænsehandler et oplagt svar

og hvad er det så der skaber prisforskellen på dagligvarer i danmark og i vores nabolande lytter man til oppositionen

at prisforskellen ikke alene kan forklares af afgiftsforskelle

korrigeres for forskellene i moms og afgifter er priserne i for eksempel tyskland fortsat betydeligt lavere end i danmark ser vi på de grænsehandelsfølsomme varer som sodavand og

er faktum at selv hvis afgifterne på øl og sodavand havde samme niveau i danmark som i tyskland

stadig være en ganske betydelig prisforskel og dermed et incitament til at grænsehandle

på dåse udgør afgiften kun en meget lille del af den samlede prisforskel da prisen uden moms og afgifter er mere end dobbelt så høj i danmark som i tyskland for øl er prisen uden moms og afgifter

ifølge en analyse fra konkurrence og forbrugerstyrelsen skyldes de høje priser i danmark en utilstrækkelig konkurrence i dagligvarebranchen det kan på samme måde som afgifter skabe incitament til at grænsehandle derfor er det et af de områder som regeringen tager hånd om i

hvad det så ellers der får folk til at grænsehandle

en ny regering men skal vi for debattens skyld

få fakta på plads om de afgifter som dansk folkeparti venstre og de konservatives selv indførte afgiften på chokolade cigaretter sodavand sukker alkoholsodavand og jo selvfølgelig

ikke at forglemme de blev jo hævet og vedtaget da det var dansk folkeparti venstre og konservative som ledede landet med forårspakke

og det efterfølgende serviceeftersyn blev afgifterne ændret på en række varer disse ændringer skønnes forsigtigt at have hævet grænsehandelen med nydelsesmidler

million kroner herre lars løkke rasmussens fedtafgift

første oktober to tusind og elleve og det foreløbige tal for to tusind og tolv tyder på at effekten af grænsehandelen fedtafgiften

så dansk folkeparti venstre og konservative har altså hævet skatter og afgifter og

milliard kroner grænsehandelen i to tusind og tolv ventes på trods af vedtagne afgiftsstigninger fortsat at ligge på det gennemsnitlige

afsluttende vil jeg slå fast at regeringen med åbne øjne hævede afgifter på finansloven

det står vi fuldstændig ved vi finansierer vores politik

det ville klæde dansk folkeparti venstre og konservative hvis de også ville stå bag deres egne beslutninger

vegne af socialdemokraterne sf radikale venstre og enhedslisten

følgende forslag til vedtagelse folketinget tager skatteministerens redegørelse til efterretning og konstaterer i den forbindelse at grænsehandlen ikke skønnes at være dramatisk stigende grænsehandlen og det indenlandske afgiftspligtige salg udvikler sig i overensstemmelse med det forventede og der er derfor ikke behov for på nuværende tidspunkt at iværksætte nye initiativer for at begrænse grænsehandlen folketinget noterer sig derudover med tilfredshed at skatteministeriet fremadrettet

fastholde danske arbejdspladser og vi er stærkt bekymrede

da vi sidste år i folketinget behandlede en finanslov

der sagde regeringen at det kostede fem hundrede arbejdspladser i detailhandelen det kan godt være at man

den tidligere regering gjorde noget

set ikke noget problem altså det er besynderligt

er afgørende for om danskerne grænsehandler eller ej er niveauet på afgifterne hvordan de er kommet

vi gik i gang med det samme vi kom til med finansloven

hvor de her afgiftsstigninger som bliver omtalt af herre

skulle bidrage til at finansiere nogle tiltag som alt i alt skulle sørge for at holde hånden under beskæftigelsen og sikre nogle nye private arbejdspladser

havde udviklingen i beskæftigelsen i danmark set meget værre ud end den gør i dag

for nylig afskaffet herre lars løkke rasmussens fedtafgift fordi den giver bøvl og besvær for de danske virksomheder

besværlig administration ude i virksomhederne

og forsvare at man helt bevidst og med åbne øjne har flyttet arbejdspladser ud af

som herre thomas jensen siger at man så i stedet for fik gjort alt muligt fantastisk skulle beskæftigelsen

steget i danmark desværre er beskæftigelsen faldet siden nytår

forståelsen for at ens arbejdsplads er truet

ikkeeksisterende og når venstre udtrykker bekymring over

skyldes det ifølge herre thomas jensen taktiske overvejelser synes herre thomas jensen ikke at det er et fattigt svar at give til de danskere der arbejder i detailhandelen i det sønderjyske

svarer til det niveau vi forudsagde dengang vi vedtog

jeg bare sige at hvis regeringen ikke

tiltag der er i finanslovene tusind og tolv og

holde hånden under titusind arbejdspladser og finansloven for to tusind og tretten vil sørge for at holde hånden under tyvetusind private arbejdspladser så på den måde

der har vist sig at være utroværdige i dag ved vi at grænsehandelen er eksploderet og uanset hvad thomas jensen siger fra talerstolen og uanset hvad ministeren siger har vi en kæmpe udfordring med grænsehandelen

at vi balancerede det men tallene har vist noget andet derfor skal vi gøre noget ved det

der er butiksdød i sønderjylland vi flytter arbejdspladser til tyskland vi flytter afgiftskronerne fra den danske statskasse til den tyske det synes vi at vi skal sætte ind over for

den der kommentar om vks hærgen i dansk økonomi

socialdemokratiet forrest og ville bruge endnu flere penge

for dansk dagligvarehandel konkurrence og forbrugerstyrelsen har jo netop påvist

ville varerne i danmark stadig væk være væsentlig

dåseøl på den måde synes jeg at man skal gribe lidt i egen barm og se på hvad søren der er gået galt i løbet af de ti år hvor vko havde mulighed for at sikre en bedre konkurrence og dermed sikre de danske forbrugere nogle lavere priser der synes jeg godt nok at den

at minimere det offentlige udgiftsniveau er det at sænke skatter og afgifter er det at sænke omkostningerne for virksomhederne nej hver eneste gang

at forringe danmarks konkurrenceevne og forringe virksomhedernes

håndtere den problemstilling der er de skøn der henvises til er jo ikke rigtige jeg vil gerne invitere ordføreren med ned

massiv grænsehandel der foregår kortegekørsel af danske

med varer der skal sælges

der har været når der har været ændringer af afgifterne herhjemme

det eneste der kan medføre grænsehandel og nej det er

de varer der bliver pålagt afgifter i forvejen

og det er også derfor regeringen arbejder på at sørge for at få øget konkurrencen i den danske detailhandel sådan at forbrugerne

møde nogle lavere priser

er det jo med glæde at vi på tirsdag skal behandle et lovforslag

vi går ind og afskaffer den fedtafgift

regering indførte så jo vi er i fuld gang med

er en faldende tendens hvis man læser nederst på side to i grænsehandelsrapporten kan

det er dog sandsynligt at det reelle niveau har været højere og nærmere på niveau

ved at lave midlertidige ordninger som akutjobordningen

ti år har vi set hvordan dansk folkeparti har sjosket rundt i manegen sammen med

sat ind over for at er kommet folk ind udefra og har underbudt danske lønmodtagere det har jo gjort at

og arbejdsforhold på den måde synes jeg nok også at dansk folkeparti skulle

at dansk folkeparti har et ansvar for at holde hånden under danske arbejdspladser og der kunne man jo lægge ud med at begynde at støtte den nuværende regering

urealistisk så svarer det til tre tusind arbejdspladser

skal kunne underbyde danske lønmodtagere på lønnen

skal kunne underbyde danske lønmodtagere på arbejdsforholdene

kan afgifter jo langtfra forklare hele

har påpeget at en stor del af forskellen jo hidrører fra at der er en utilstrækkelig konkurrence på det danske dagligvaremarked så hvis dansk folkeparti vil til at have danske priser ned på tysk niveau skal man jo nærmest ind at

vil kunne finde finansiering til men lad os nu høre hvad der kommer af

tobaksafgifterne nu er så høje at der ville komme flere penge i statskassen hvis de var lavere

grænsehandelen er så stor at der ville komme flere penge i statskassen hvis man sænkede afgifterne socialdemokraterne gik til valg på at afgifterne på usunde ting herunder spiritus og tobak skulle hæves for at man kunne få flere penge til sundhedsbehandling

hvordan kan herre thomas jensen så sige at det er

den udvikling ser ud til at holde stik

om vi skal

afgifter ned som herre ole birk olesen vel plæderer for kan

se på hvad det samlede forbrug blandt danskere både af varer købt i udlandet og herhjemme

vi har begrænset forbruget af de her varer som ikke er så sunde så har vi også på længere sigt fået

til sygdomsbehandling genoptræning og andre ting

sige noget om om der kom flere penge i statskassen nu kan vi så konstatere at regeringen i sin egen grænsehandelsrapport siger at der kommer færre penge i statskassen fordi afgifterne på cigaretter og spiritus er blevet for høje hvordan kan herre thomas jensen så sige at alt er som forventet gik man ind i det her med åbne øjne da man hævede afgifterne forventede man da

steget lidt ja men den er ikke ukontrollabel eller steget dramatisk som dansk folkeparti siger i i den her forespørgsel så derfor den er under kontrol

også understreget at vi følger den løbende

danmarks største samfundsøkonomiske problemstilling men

det er et problem når butikker i byer som rødekro og vojens er hårdt mærket af den meget hårde konkurrence

den tyske grænse derfor er det helt fortjent og på sin plads at grænsehandelen får opmærksomhed i den offentlige debat herhjemme det er altid et problem når konkurrencen fra udlandet koster danske arbejdspladser og betyder butiksdød selv om det kun kan mærkes i en mindre del af det

må vi også forholde os til proportionerne i debatten det er vigtigt for os som politikere at vi forholder os til realiteterne set ud fra et overordnet samfundsøkonomisk og samfundsmæssigt plan

har fået skatteministeriets dugfriske rapport som grundlag til at kvalificere debatten hvis man

mellemregningerne væk og ser på

kan vi konstatere at den samlede grænsehandel

to tusind og tolv ikke ligger over det gennemsnitlige niveau i de seneste ti år

det kan tørt konstateres

ej heller er ude af kontrol samlet set synes grænsehandelen at udvikle sig i overensstemmelse med det man økonomisk kan forudsige med ministeriets matematiske urværk læg dertil at

grænsehandelen i to tusind og elleve skønnes at udgøre

en procent af det danske privatforbrug

men jeg ser også og konstaterer også at der sker en relativt stor stigning i handelen af nydelsesmidler hen over grænsen

anført af vores meget dygtige skatteminister netop også gjort ved at afskaffe vk regeringens fedtafgift

aflive udvidelsen af sukkerafgiften før den trådte i kraft regeringens tilgang til grænsehandelen er snusfornuftig og fremadrettet vi overvåger udviklingen i grænsehandelen vi handler på

men vi forholder os også til proportionerne i den derfor er der heller ikke behov for at gennemføre nye afgiftslettelser i den nærmeste fremtid for at få grænsehandelen under kontrol vi monitorerer løbende grænsehandelen

ikke at det er en voldsom

kroner en stigning på fem

de varer hvor afgifterne alene udgør den konkurrencemæssige

og mere effektivt hvor danskerne så måske er bedre til ure og cykler

havde en stor opgave foran sig med

skabe balance i de offentlige

prioritere nogle af de socialpolitiske

så det er noget vi har gjort med åbne øjne

eller eventuelt kan komme ud som tømrer midlertidigt fordi og

ens varige arbejdsplads henne i detailbutikken er skubbet

en rigtig ærgerlig konkurrenceforskel vi laver så butikkerne i sønderjylland

til at lukke bare fordi vi herfra

nu skal hæve en masse afgifter som gør at grænsehandelen stiger fem og tyve

må gøre noget synes vi

så på den måde virker skatter og afgifter kan man sige

landet en skattereform som skønnes at øge beskæftigelsen med cirka femtentusind personer

lavet nogle tiltag som havde nogle negative afledte virkninger

nogle negative effekter men samlet set

og vi konstaterer at der ikke er noget større problem

der er butiksdød i sønderjylland

det handler ikke kun om regeringens afgiftsstigninger det handler også om

kontra det tyske

det uanset hvilken regering der er her medmindre man har en ambition om

sænke dansk moms og danske afgifter i det hele taget

vil jeg gerne se en finansiering eller en anvisning

den her landsdel

ikke kan matche så forstår jeg måske ikke helt hvorfor det radikale venstre er på det hold i rød blok der ikke vil være med til at håndtere den dybere problemstilling

så hvad med at komme over på blåt hold så vi kan få løst

være enige om at vi vil gøre noget ved forholdene for de små handlende der dør så de kan overleve for de siger jo at det

at vi adresserer de problemstillinger vi har foran os i samfundet men men lad

forskel der er mellem de tyske priser og de danske priser med afgifter og moms

nødt til at kigge på hvordan detailhandelens

notorisk er væsentlig meget dyrere i de danske butikker end de er

en dansk produceret øl sælges før afgifter og moms billigere i

tyskland end den sælges i danmark

fokusere på hvis man er meget bekymret over at folk kører

væsentlig dyrere end tilsvarende varer i andre eu lande ikke på grund af afgifter og moms men fordi

problemstillingen så synes vi det er et særskilt problem som der ikke tales så meget om

er forhindret i at føre den sundhedspolitik vi gerne vil

af priser fordi vi har grænsehandelsproblemet og hvorfor har vi det grænsehandelsproblem ja der er

har lov til at tage nogle varer med hjem

er blevet påduttet at man kan tage

næsten uanede mængder af varer med hjem det vil sige

til tyskland for at handle ind og så køre hjem

dårligt for detailhandelen i danmark

også dårligt for vores sundhed at vi ikke kan bruge

eu reglerne og de er jo hellige dem må man ikke snakke om men hvorfor skal det være sådan at det kan betale sig at køre flere hundrede kilometer for at handle ind hvorfor kan vi ikke have nogle enkle grænseregler

at man tager varer med hjem når man er ude at rejse ikke er noget problem men det

anden eu ideologi om at man skal kunne handle fuldstændig frit hen over grænserne

sat nogle grænser for hvad det er vi kan gøre for

har problemet med øldåserne

på øldåserne som vi har og man ikke kan komme

kan føre den miljøpolitik vi gerne vil

så det kunne man også godt lige fokusere på hvis man er så bekymret som man er men vi står selvfølgelig bag

at hvis man sænkede afgifterne ville man få flere penge i statskassen

er der derfor argumenter for at nedsætte afgifterne på disse varer står der på side sytten

så høj at det ikke koster staten mange penge at sænke afgiften

for det her handler jo ikke kun om statskassen

det handler også om samfundets velstand og alle de skatter

fører til at der kommer flere penge i statskassen men det er småøre i forhold til hvor mange penge danskerne skal betale i ekstra skatter fordi grænsehandelsfølsomheden på brændstof nu er så høj

det viser jo også at at hele grundlaget for den her diskussion og for regeringspartiernes tilgang til den har været helt forkert jeg husker i valgkampen hvordan særlig socialdemokraterne og sf gik til valg på at man ville hæve afgifterne

for til gengæld at få flere penge til at behandle kræft

sundhedsvæsenet da så socialdemokraterne og sf kom i regering og fremlagde afgiftsforhøjelserne i finansloven for

sige om der kom flere penge i statskassen som følge af at man forhøjede afgifterne på cigaretter dermed var man tilbage til en konsensus som man havde benægtet mens man endnu var i opposition men nu var man kommet i regering og så var man forpligtet på virkeligheden

i dag kan vi så konstatere at skatteministeriet siger at man har fået forhøjet afgifterne på blandt andet cigaretter så meget at der faktisk ikke bare er

men at provenuet ligefrem er negativt som af forhøjelsen det kan egentlig undre lidt

at der ville komme et mindre provenu i statskassen som følge af at man hævede afgifterne på tobak

at der kommer et mindre provenu ud af de forhøjede tobaksafgifter hvorfor kunne man ikke sige det i

var det fordi det ikke var belejligt for regeringen hvis det kom frem at de afgiftsforhøjelser man ville pålægge tobak

faktisk ville føre til færre

man skjulte det og hævdede at man ikke kunne sige noget fast om det

i dag faktisk godt kan sige noget om det

det er en lille skandale vi her har med at gøre

folketinget vil tilslutte sig og det lyder sådan her

folketinget konstaterer at regeringens afgiftsforhøjelser har medført øget grænsehandel men at regeringen ikke betragter problemet med tilstrækkelig alvor folketinget noterer

at regeringens egen grænsehandelsrapport nu direkte fortæller at afgifterne på spiritus og cigaretter er blevet så høje at statens indtægter fra afgifterne ville være større hvis disse afgifter blev sænket og danskerne dermed i tilgift fik mere frihed i deres liv til at leve som de helst vil folketinget pålægger derfor regeringen at igangsætte et arbejde med at sænke afgifterne på grænsehandelsfølsomme varer og som det mest naturlige

især i de borgerlige partier

man få et mindre chok over at se hvor heftig en handel der er hvordan der køres kortegekørsel ud af tyskland med tætpakkede biler fyldt til randen trailere det samme på samme måde er der nærmest kortegekørsel med lastbiler der kører hovedsagelig fra københavn med varer der skal sælges

grænsebutikkerne en ting er at vi mister arbejdspladserne som vi eksporterer til tyskland det er en dumhed i sig selv

afgiftskronerne som havner i den tyske statskasse og så kan tyskerne få gavn af dem i stedet for at vi sørgede for at afgiftskronerne blev i den danske statskasse så vi selv kunne få gavn af dem men der er også et

helt ned på den anden side af grænsen for at danskerne så kan valfarte til tyskland og købe dem

tilbage igen for ikke at nævne trængslen på det danske

at der er butiksdød de handlende i

sydjylland kan ikke overleve og de fortæller selv at det er afgifterne der er dråben der gør at de simpelt hen ikke kan bestå og derfor

det er vi nødt til at gøre noget ved

om og vi har jo hørt fra skatteministeren

jeg mener det er lodret forkert

så er det muligt når man danner nogle skøn som skatteministeren jo så støtter sig til

kan se at der er en hel masse turister der har købt varer i danmark som man så modregner og så siger man at man samlet set nogenlunde har balance i regnskabet

der er et kæmpe underskud når man tager alle omkostninger i betragtning pantsystemet er også et problem her har den røde regering jo valgt

fremsætter jeg endnu en gang en stående invitation til skatteministeren

præsentere skatteministeren for de helt ubegribelig

det her mellem partierne og jeg håber at de positive tilkendegivelser der har været

urbanisering som vi kalder det når personer flytter fra udkantsområder til hovedbyerne

butikkerne men det har intet med hinanden at gøre herre frank aaen og det ved herre frank aaen godt

jeg vil appellere til at vi får en saglig debat og det ved

måske oven i købet er endnu mere beskæftigelse i den store butik man så har valgt at gå ind i

problemstilling er så relevant i den her sammenhæng men jeg håber da at jeg mellem de linjer kan læse at herre frank aaen tager den her problemstilling alvorligt og at også enhedslisten vil medvirke til at konkurrencevilkårene på alle måder

omkostningerne for butikkerne de bureaukratiske bureaukratiske regler

de omkostninger bedre rammevilkår det gælder afgifter punktafgifter skatter og andet bøvl

skatteniveauet og gjort det nemmere og billigere at producere en arbejdsplads i danmark det håber frank aaen vil bakke op om sådan at vi kan sikre beskæftigelse i danmark

og vel tredive år har der været den trafik

meget meget gammelt fænomen vi diskuterer her i dag trafikken med at man kører syd for grænsen for at handle ind at man i det sydlige jylland kører syd for grænsen for at handle ind også almindelige dagligvarer

jo derfor at jeg synes at meget af den her debat er lidt

gøre ved den dramatisk stigende grænsehandel når vi kan påvise i den rapport som skatteministeriet har lavet

grænsehandelen i to tusind og fem var fem milliard kroner højere end

er i dag

der forsvinder fra danmark

jeg sige at når man vil forsøge at gøre det her til regeringens

lige

på sig selv og se på

den daværende regering førte jeg siger ikke

regerings skyld jeg siger bare at grænsehandelen var betydelig

jo påvise i rapporten her

den måde som man fører sig frem på fra

ligegyldigt selvfølgelig er det ikke ligegyldigt at der

været en lille stigning i to tusind og tolv

følger det tæt men vi vil bare ikke være med til på det grundlag at sænke afgifterne på cigaretter øl og spiritus det vil vi ikke af forskellige grunde

stadig væk være en stor prisforskel i tysk favør

butikkerne dernede jo er afhængige af at danskerne kommer de vil stadig væk have øl som slagvare selv om man

er vi også optaget af sundheden i det her land som jeg sagde tidligere jeg synes faktisk også at det konservative folkeparti skulle overveje lidt om der kunne være en sammenhæng

at de unge mennesker på en seksten sytten atten år vælter sig i spiritus i weekenderne og så at priserne på spiritus faktisk er ganske lave i danmark de priser vil

helt uansvarligt helt uansvarligt

vi følger det tæt javist det gør vi men vi synes ikke at det

her er det altoverskyggende altoverskyggende problem i dansk økonomi og derfor

oppositionen tag nu lige og slap lidt af og lad os få en ordentlig diskussion af det her problem

derfra og der kunne jeg da ganske rigtig se

ikke mere end det var for en fem og tyve

en fire fem år siden

har det været almindeligt at man kørte sydpå ok

kunne vurdere om de øgede afgifter på cigaretter ville føre til flere eller færre penge i statskassen men blot i lovmaterialet skrev at det var usikkert hvad der ville ske når skatteministeriet i dag kan sige at vi er kommet op på et afgiftsniveau på cigaretter som gør at hvis man sænkede afgifterne så ville man få ikke færre penge i statskassen men flere penge i statskassen

man i dag har en viden om indkøbsvaner

afhængighed af afgiftsniveauer

den toppede i to tusind og fem det er rigtigt forud

faldt bort svaret fra vk regeringen var at så sænkede man afgifterne på en række af de mest grænsehandelsfølsomme varer med det resultat at grænsehandelen har været faldende

fra at have en regering der gjorde noget ved grænsehandelen sørgede for at

egentlig godt tænke mig om ministeren ville ville komme med en vurdering af hvad det betyder for folkesundheden at man nu alligevel ikke indfører sukkerafgiften da man indførte sukkerafgiften

er en graf på side tre og tyve vil

det jo altid en overvejelse man må gøre sig det er jeg fuldstændig med på det

det var sådan at da regeringen aftalte en

sundhedsfremmende det var det bærende vi forsøgte vedholdende at finde ud af hvilken effekt det havde det kunne vi ikke rigtig få noget svar på nu har regeringen så set det fornuftige i alligevel ikke at indføre en sukkerafgift det hilser vi naturligvis velkommen

så må regeringen vel også indrømme at

var brugen af sundhedsargumentet

lader man være med at indføre en sukkerafgift som så vil skade folkesundheden der må ligesom være lidt konsistens og regeringen

besvær og de to hensyn skal man veje op i

isoleret set er er fornuft i

og jeg siger at jeg af medvirke

det om godt

så bare lade stå til eller skal vi gøre noget ved det det andet standpunkt der kom fra skatteministeren var

køber syd for grænsen de køber trods alt stadig væk mest

sænker afgifterne på øl og spiritus får man et problem med de

unge mennesker som vælter sig i spiritus i weekenderne i øjeblikket

da se i min lokale kvickly hvordan der går helt unge mennesker rundt og køber vodka og whisky

henvisningen til de unge mennesker der efter skatteministerens opfattelse raver rundt i gaderne

være det er rigtigt men er påstanden så fra skatteministeren

at så skal man bare hæve priserne på de her varer til et skyhøjt niveau så har vi løst alle problemerne

så burde skatteministeren også vide at så appellerer vi jo bare til kriminalitet til smugling og alle mulige andre grimme sideeffekter

er et alvorligt problem i sønderjylland er der butiksdød man kan ikke konkurrere

til tysk niveau

at man vil give yderligere tilskyndelse til at der bliver købt spiritus øl og cigaretter

have i baghovedet at hvis man fokuserer fuldstændig snævert på grænsehandelsproblematikken har

alle vores dagligvarer ting som mælk og

at vi er oppe på at hver fjerde

danmark bliver købt i tyske butikker

for det seneste år har tres procent af danskerne at handle i de tyske grænse butikker

at jeg ikke helt forstår

hvor meget man totalt set køber så skal vi også have med

lukke grænsen at

faktisk er et positivt

mere af udlændinge i danmark end danskere køber i udlandet

samlede detailomsætning men det giver jo ikke mening danskerne kører jo ikke til grænsen og køber hundrede l mælk

der hvor det er afgifterne alene der laver den konkurrencemæssige forskel som gør at det ikke kan betale sig at købe varerne i danske butikker

ned og købe alt fra øl sodavand slik cigaretter osv

skatteministeren står til ansvar for nu

sådan set skal stige også

kan jo se at punktafgifterne ser ud til at give

for forbrugerne på omkring seks hundrede million kroner om

fuldt indfaset

have på grænsehandelsproblematikken som jo er

dåser sodavand ministeren køber syd for grænsen det kommer ikke mig ved men jeg vil gerne spørge ministeren om ikke ministeren kunne have en interesse i

manu sareen var med i en tv udsendelse

en dagligdag hos en dansk købmand

en stigning på fem og tyve procent alene på nydelsesmidler i år det er som om man lukker øjnene for det

større problem synes jeg bare

til grænsen er jo magnetvarer øl og sodavand som har lang

til at ligge hjemme i garagen eller hvor

ikke nå at drikke på en uge naturligt nok

sammenlignes med med resten af den mængde fødevarer man køber i løbet af et år jeg synes også det er ærgerligt at debatten

det er alle butikker der mister omsætning

en grund til at butikker som fleggaard sender

fra fredericia til tyskland med øl det er der ikke den store miljøgevinst i

grænsehandel som skaber en masse trafik med lastbiler der kører over grænsen og danskerne

hvis vi kunne nedbringe grænsehandelen

partier og skatteministeren for at vi trods alt har taget debatten det er altid væsentligt at vi får

virkeligheden synes jeg og dermed har jeg også sagt at det er et yderst fornuftigt forslag som

i forbindelse med at den skal borttransporteres

få skiftet et dæk hvis det kan gøres

gamle mekanikersvend med twist i baglommen

tre fire timer fordi man vil spare

nu skal bilen hurtigst muligt væk og derfor må man kun foretage en nødreparation i nødsporet

man nu fremover skal underrette politiet om at at man arbejder

kanten af motorvejen og i nødsporet således at politiet har mulighed for at træffe foranstaltninger enten komme ud og hjælpe

borttransporten og den her nødreparation det er også meget meget fair

giver man justitsministeren eller transportministeren

de her tavlevogne som jo heldigvis bliver brugt mere og mere men men det her

absolut er relevant og jeg var lige ved

nødvendig i forhold til de professionelle mekanikere falck osv for de de ved godt hvad faren er på en motorvej og derfor

skal de nok se at få bagdelen væk fra motorvejen og bilen hurtigst muligt væk så de skal nok opføre sig ordentligt men vi skal have budskabet ud til

grænsen med et halvt tons bajerflasker

hele deres samlede formue blive stående på motorvejen ret længe det går ikke synes de men her er det bare om at komme væk fra motorvejen

med forslaget her øger vi den sikkerhed det er farligt arbejde

bilerne susende forbi med hundrede kilometer

når en personbil brænder sammen klokken kvart i fire på en motorvej

travleste timer skal sikkerheden være i orden for de servicemedarbejdere der bugserer den væk

på en indfaldsvej til københavn der får motorstop og holder stille i morgentrafikken og så skal sikkerheden være i orden for den mekaniker

de biler der kører forbi skal også kunne komme sikkert udenom

forslaget i dag får vi bedre retningslinjer for sikkerheden

det er sikkert for mekanikeren at reparere et havareret køretøj ude

til at hjælpe med sikkerheden omkring et havareret køretøj samtidig med

kan fastsættes regler om brug af tavlevogn

giver forslaget altså mere sikkerhed på de danske veje særlig for de mekanikere og servicemedarbejdere som dagligt befinder sig

forslaget og jeg skal sige der er tilslutning fra enhedslisten

mekanikere og andre der udfører arbejde med motorvejssiden

nødsporet og så videre det er jo rigtig rigtig godt

selvfølgelig skal vi øge sikkerheden for de mennesker der

ved den tætte trafik og ofte hurtige trafik når det er ved motorvejen

og at der indføres regler for hvornår politiet skal være til stede ved reparation eller bortbugsering i forhold til præcisering af hvornår reparationen må ske

kan jeg ikke sådan umiddelbart da jeg læste forslaget se

andet end at det sker ved en konkret vurdering

jeg kan ikke se hvor præciseringen sker ud over at der står at det skal ske ved en konkret vurdering men det kan være justitsministeren

er det også en konkret vurdering ud fra om en del af vejbanen bliver brugt altså

det må være den præcisering der er

om det også er ud fra en konkret vurdering det håber vi også

tænke mig at vide hvor mange ulykkestilfælde der egentlig er i forbindelse med det her er

en for meget det er jeg slet ikke i tvivl om vil jeg godt sige men men

en motorvej og så drøner man ind i nødsporet og så får man hurtig ordnet det og kommer

videre men jeg skal da bare høre for det har jo også været en del af den debat der foregår i aviserne

så skal ringe til politiet og oplyse det eller bare skynde mig at få det overstået og komme væk i en fart det sidste jeg godt vil spørge om er hvor mange ressourcer man egentlig forventer at politiet skal bruge på det her for det står der egentlig heller ikke ret meget

går jeg ud fra at politiet hører ind under

der sker da trods alt en del langs motorvejen og det må da om ikke andet koste noget tid for politiet der kunne man jo alternativt og det kan justitsministeren så

sige at de mekanikere og bugseringsfolk der

eventuelt kunne blive bemyndiget til at sige at her er det for farligt at stå og vi bliver nødt til at have noget afspærring eller

så man måske forstyrrede politiet knap så meget

vil sige at i dansk folkeparti er vi overvejende positive over for forslaget vi har dog

på stedet kun må ske når det er det hurtigste for at få det havarerede køretøj bort og så inddrager vi politiet mere for at højne sikkerheden

et forslag som får nævneværdige økonomiske konsekvenser hverken for erhvervslivet eller det offentlige men det kan derimod gavne de danske bilister

skabe mere sikkerhed for de mekanikere og ansatte i

mekaniker eller servicearbejder som skal ud at reparere eller fjerne et køretøj på en motorvej hvor folk kører rigtig stærkt

hvor mennesker er kommet til skade mens de udførte deres arbejde ved motorvejen sådan nogle ulykker synes vi at man skal gøre alt hvad man kan for at undgå

det øger sikkerheden for netop de her mennesker der nogle gange skal udføre deres arbejde på et meget udsat sted lovforslaget vil præcisere reglerne for hvornår der må sættes gang i en reparation på motorvejen og det vil sikre at politiet oftere bliver inddraget så de kan sørge for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger lovforslaget lægger også op til at det af transportministeren og justitsministeren skal fastsættes at man skal bruge de såkaldte tavlevogne

fordi det også kan skabe mere sikkerhed alle tre dele i lovforslaget er med til at skabe mere sikkerhed for de mennesker som skal udføre deres arbejde og det kan

hilse velkommen jeg har i øvrigt noteret mig at dansk metal som organiserer de her mennesker også er glade for forslaget det er positivt og

det her lovforslag som alle tilsyneladende kan bakke op om vi er enige i at

er der alligevel behov for at vi ser på det her problem med de køretøjer der

hvordan vi kunne finde en løsning og jeg synes justitsministeriet har fundet den helt rigtige løsning på hvordan man gør det her selvfølgelig kan man lave småreparationer med henblik på

få bugseret køretøjet videre men skal der ske

bliver man nødt til at sørge for at der bliver skiltet

spærret af og så videre det er faktisk et rigtig godt lovforslag

en enkelt ting som jeg mangler i det her lovforslag det er noget som jeg faldt over for et par år siden og jeg har prøvet

færdselsloven er i dag skruet sådan sammen at hvis man holder ude i nødsporet

det ulovligt at tænde sit havariblink

må kun benyttes hvis man holder på kørebanen og det gør man man holder i nødsporet men det er jo i sig selv også farligt at holde ude i nødsporet når der kommer nogen susende forbi med

justitsministeren at vi i forbindelse med det lovforslag vi behandler her også inddrog det emne og så om ikke vi kunne prøve at lave en ændring der jeg har tidligere spurgt

være for at vi ændrer reglerne i danmark vi kan også ændre reglerne hvis det er hensigtsmæssigt at

ændre reglerne og jeg synes faktisk det er hensigtsmæssigt at det i hvert fald er lovligt at benytte sit havariblink når man holder i nødsporet

en mørk nat så er det rart for andre trafikanter i god tid kan se at der altså er en forhindring

trække lidt ud eller skifte vognbane for at give god plads til det køretøj der holder inde i nødsporet så min opfordring til justitsministeren skal være at vi i forbindelse med udvalgsbehandlingen får fundet ud af om ikke vi kunne lave et ændringsforslag til lovforslag nummer l to og tres

det fremover i hvert fald bliver lovligt at benytte havariblink og advarselstrekant

selv om man holder ude i nødsporet jeg tror de fleste mennesker betragter nødsporet som en del af motorvejen og jeg har også bemærket at stort set alle som holder i nødsporet har sat advarselstrekanten ud og bruger havariblinket

ret til at udstede bøder til føreren af køretøjet det synes jeg ikke er særlig hensigtsmæssigt men ellers vil

er udgangspunktet at efter færdselsloven skal køretøjet fjernes snarest muligt sådan skal det selvfølgelig også fortsat være

den hurtigste måde at få et køretøj fjernet på

afhænge af situationen det kan i nogle tilfælde vise sig

at foretage en mindre reparation af det

køretøj på stedet i andre tilfælde

køretøjet væk arbejdet

reparation på stedet eller at bugsere havarerede køretøjer

udføres jo som udgangspunkt som vi ved af professionelle

glad for at alle erkender med en ikke ubetydelig fare

at det også kan være ganske ubehageligt at

og udføre den slags arbejde i nødsporet på for eksempel en motorvej derfor er jeg glad for at at

vi øge sikkerheden for mekanikere og andre servicemedarbejdere

i de her situationer jeg takker for

bemærkningerne lovforslaget er refereret af samtlige ordførere så det føler jeg ikke nogen grund til at gentage men jeg

af lovgivningen der medfører

ofre for grovere volds og sædelighedsforbrydelser begået i danmark

et vigtigt emne som forslagsstillerne med beslutningsforslaget

sætter på folketingets dagsorden

i den nuværende regering er vi meget optaget af at hjælpe ofre for kriminalitet gennem konkrete

regeringens nærmere holdning til beslutningsforslaget

har sat sig som mål at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre

derfor i juni måned i år sin offerpakke som er blevet til i et tæt samarbejde med enhedslisten offerpakken skal sikre at ofre for kriminalitet får mere hjælp og

retssystemet offerpakken består af tre tiltag

skal anvendes på initiativer der hjælper ofre for kriminalitet

som en del af offerpakken udvide informationspligten i forhold til ofre ofre der ønsker det skal fremover modtage en underretning hvis deres gerningsmand under afsoning optræder som central person i et

er det vores ønske at offerets version af sagen kommer mere i centrum

sådan ny model for afvikling af straffesager hvor altså hensynet til ofrene i højere grad kommer i centrum i retssalene og redegøre for konsekvenserne heraf

tager et stort skridt for at styrke indsatsen over for ofre for forbrydelser

som skal til for at etablere offerfonden og udvide informationspligten vil jeg fremsætte i den samling vi er i gang med nu og jeg håber at der vil være bred politisk opbakning til forslaget ud over de konkrete tiltag som regeringen i samarbejde med enhedslisten allerede har spillet ud med

altid åbne over for at diskutere yderligere initiativer som kan gavne ofre for forbrydelser hvis jeg skal knytte et par kommentarer til de tiltag som forslagsstillerne efterspørger

jeg begynde med den første del af forslaget der handler om initiativer

der skal forbedre retsstillingen for ofre for grovere volds og sædelighedsforbrydelser der er begået i udlandet jeg har ligesom forslagsstillerne

grund til at skjule for nogen af os overhovedet stor forståelse for at man som offer kan føle sig ekstra udsat og utryg når man er blevet udsat for en lovovertrædelse i udlandet og skal henvende sig til udenlandske myndigheder heldigvis er det da også allerede sådan at de danske myndigheder hjælper den slags ofre hvis dansk politi modtager en anmeldelse om et groft strafbart

hjælper politiet med at videregive anmeldelse til de rette udenlandske myndigheder tilsvarende hjælper det danske erstatningsnævn med at indsende en ansøgning

bistandsadvokat

for mig at understrege at eftersom gerningsmand vidner og bevismateriale

vil efterforskningen og strafforfølgelsen naturligvis som alt overvejende hovedregel skulle gennemføres i netop dette land dansk politi hverken kan eller skal stå for efterforskningen

reglerne i gerningslandet der gælder ved behandlingen af den udenlandske sag de danske myndigheder har derfor ikke indflydelse på hvordan de udenlandske myndigheder vælger at tilrettelægge deres efterforskning

eventuelle straffesag ligesom de udenlandske myndigheder jo heller ikke bestemmer hvordan vi her i landet behandler sådanne sager jeg tror at forslagsstillerne

vil være enige med mig i at vi også her i landet nødig vil have andre landes myndigheder til at blande sig i hvordan politiet anklagemyndigheden og domstolene tilrettelægger og afgør straffesager

danmark men når det er sagt

en stor indsats der rækker ud over den hjælp jeg allerede har været inde på for at hjælpe ofre for forbrydelser i udlandet inden for de rammer der er til stede

også at forslagsstillerne vil være enige med mig i hvis de har læst den udtalelse som rigsadvokaten har afgivet til brug for min besvarelse af tolvte november i år af spørgsmål nummer to hundrede og ti

i det land hvor lovovertrædelsen er begået og med at tilvejebringe oplysninger om sagens status med videre det illustreres for

har givet anledning til

beslutningsforslaget og hvor det fremgår af udtalelsen at

nordsjællands politi har ydet betydelig bistand til forurettede og dennes bistandsadvokat

handler det naturligvis om at vi her har at gøre med grænseoverskridende kriminalitet i sådanne sager

siger det sig selv at vi ikke fra dansk side kan agere på egen hånd og diktere hvordan myndighederne i andre lande skal behandle en sag

står mig helt klart

initiativer som forslagsstillerne mere konkret tænker på

dansk lovgivning for det fremgår jo faktisk ikke af beslutningsforslaget eller dets begrundelse måske

at forslagsstillerne ikke har gjort sig helt klart hvad det er man efterspørger i alle tilfælde

fornuftigt at få et overblik over hvad det konkret er ofrene og deres bistandsadvokater efterspørger i denne type af sager

man slår ud med armene og konkluderer at lovgivningen skal ændres derfor

bedt rigsadvokaten om sammen med rigspolitiet at tage initiativ til et møde med blandt andet repræsentanter for bistandsadvokaterne og udenrigsministeriet

med til at få ryddet nogle af de misforståelser af vejen som jeg tror

der hersker på dette område med den anden del af beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne at ofre for grovere volds og sædelighedsforbrydelser

lige fod med ofre for lignende forbrydelser begået i danmark det kan umiddelbart lyde som en

besnærende tanke men er altså ikke en regeringen kan støtte

forbindelse godt minde om hvad den danske ordning rent faktisk bygger på

skal der være et erstatningsgrundlag afgørelse efter offererstatningsloven træffes af erstatningsnævnet som foretager en vurdering af den enkelte ansøgning med henblik på at fastslå om der i den konkrete sag er et sådant grundlag nævnets vurdering er grundlaget for erstatning

hovedsagelig på de oplysninger som politiet tilvejebringer under den indledende efterforskning eftersom efterforskningen og senere strafforfølgningen i udenlandske sager gennemføres i det pågældende gerningsland vil det i mange tilfælde formentlig være umuligt at få afklaret om der i den konkrete sag er et erstatningsgrundlag efter de danske regler om

bygger ordningen på at offerets krav på erstatning retter sig mod gerningsmanden staten yder som bekendt erstatning og godtgørelse

i offererstatningsloven til personer der har været udsat for en overtrædelse af blandt andet straffeloven i det omfang skaden ikke godtgøres af gerningsmanden eller en forsikring eller lignende den danske ordning er således baseret på at staten så vidt muligt

gerningsmanden i sager begået i udlandet

ofte være yderst vanskeligt hvis ikke umuligt for den danske stat efterfølgende at inddrive kravet hos den pågældende gerningsmand sagen er altså at det i udenlandske sager for det første vil være meget vanskeligt at afgøre om offeret har krav på erstatning og for det andet også meget usikkert om den danske stat vil kunne få beløbet tilbage fra gerningsmanden det er for mig at se væsentlige indvendinger imod forslagsstillernes tanker på dette punkt

tilføje at der efter den nugældende ordning er mulighed for at der i helt særlige tilfælde kan ydes erstatning til et offer

udenrigsrepræsentation efter praksis ydes der som udgangspunkt kun erstatning hvis skaden er opstået i et såkaldt lukket dansk miljø for eksempel hvis en dansk skoleelev under en studietur overfaldes af en klassekammerat baggrunden for at der er tale om en snæver undtagelse er at det i andre sager

fundet sted i et sådant lukket miljø som jeg tidligere har været inde på vil være meget vanskeligt at afgøre om der er et erstatningsgrundlag og det vil også være meget vanskeligt at inddrive kravet om erstatning hos gerningsmanden som jeg sagde tidligere jeg mener derfor at det giver god mening at stille krav om at ydelse af erstatning for skader forvoldt i udlandet forudsætter at forbrydelsen har en vis nærmere tilknytning til danmark og jeg mener derfor ikke at der bør foretages ændringer af reglerne på dette område

mulighed for at søge erstatning hos den relevante myndighed efter erstatningsreglerne i det pågældende land som jeg allerede har været inde på hjælper erstatningsnævnet med at videresende erstatningsansøgninger

ser frem til behandlingen af initiativerne i regeringens offerpakke som jeg tror på vil gøre mere for ofrene som jeg sagde indledningsvis håber jeg for mit

at det lovforslag som vi fremsætter vil nyde bred opbakning i folketinget

knytter sig en hel række vanskeligheder

det er jo umiddelbart svært at være uenig med dansk folkeparti i den her forbindelse særlig når man tænker på nogle af de skrækhistorier som har været fremme blandt andet

i medierne står det klart at der er

det er ikke acceptabelt at danske statsborgere ikke kan få klar besked om hvordan deres sag i udlandet skrider frem

en situation hvor man kunne have fået en forbryder dømt for en alvorlig forbrydelse for eksempel voldtægt er det ikke acceptabelt

offeret i danmark og anklagemyndigheden i et andet eu land går så langsomt at

i september stod et

frem i tv avisen

og voldtaget hun anmeldte det til det spanske politi som ganske hurtigt anholdt gerningsmanden og da hun kom hjem til danmark kontaktede hun

oplyst via de europæiske samarbejdspartnere for eksempel

taget meget lang tid at få de nødvendige oplysninger om ankefrister og andet

ikke godt nok spørgsmålet er om det at lovgive som dansk folkeparti foreslår løser det problem som den her sag illustrerer jeg tror der er oplysninger om at der

over halvtreds lignende sager i andre eu lande spørgsmålet er om mere lovgivning så løser de problemer man løber ind i

og det mener vi i i venstre

man får beskikket en advokat det er noget der er gennemført i vk regeringens levetid vi må dog anerkende at der er

som de forskellige politikredse har og derfor har vi også noteret os med glæde at man i justitsministeriet arbejder på at få sikret en ensartet praksis man må

nogle gange undre sig lidt over at det kan tage så lang tid at få en ensartet praksis når der er tale om meget alvorlige sager som for eksempel en voldtægt begået i et andet

hensyn til offeret og ikke nogen bureaukratiske systemer

i venstre er vi af den opfattelse at der er behov for at justitsministeren ikke blot som ministeren har redegjort for kigger på reglerne men også giver en klar garanti til folketinget om at det samarbejde der skal være mellem

vores samarbejdspartnere i europa

hvis en dansk statsborger sidder indespærret

der er rettigheder om besøg fra ambassaden hvert halve år

de eu lande som sløser

den eu lovgivning som er på området må man rejse en politisk debat på europæisk plan

acceptabelt at der ikke foregår et ordentligt samarbejde mellem advokaten for et offer

anklagemyndigheder men vi tror ikke på at lovgivning er vejen frem det må være muligt at

gør at de offentlige myndigheder i danmark samarbejder bedre og at ambassaderne rundtom i verden

forbrydelser og sikrer at der er en ordentlig kontakt mellem anklagemyndigheden i det pågældende land og offeret og offerets beskikkede bistandsadvokat i

det kunne vi godt tænke os at justitsministeren

garanti for end den ministeren har redegjort for her i dag men det

i den kommende udvalgsbehandling jeg vil ikke på venstres vegne afvise at vi kan

en situation hvor vi synes man skal skrive en beretning i

det betyder så også at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre end de bliver

mig at se er det en af de måder hvorpå man kan se at der er sket et regeringsskifte

for kriminalitet der er begået i udlandet

der er noget vi kan gøre bedre end i dag det har allerede været nævnt at politiet skal hjælpe i forhold til udenlandsk politi at erstatningsnævnet skal hjælpe

og så har justitsministeren jo redegjort for nogle af de forskellige juridiske aspekter i det her eksempelvis det helt selvindlysende logiske med at vi

ikke kan bestemme over lovgivningen i andre lande men det jeg synes er vigtigt og det som jeg noterede mig

det initiativ justitsministeren nævnte i sin tale nemlig at sørge for at bistandsadvokaterne rigspolitiet og rigsadvokaten sætter sig ned sammen med udenrigsministeriet og ser på

er reglerne gode nok

den måde reglerne bruges på måske kan myndigheder og advokater arbejde bedre sammen end man gør i dag det har vi brug for at få afklaret og det bliver det nu med det initiativ justitsministeren har taget og det tror jeg

er den bedste måde at komme videre på

inde på livet og får dem til at komme med deres erfaringer og deres ideer til hvad der kan

på området jeg ved ikke om der er et tomrum i

det skal ikke skorte på velvilje fra socialdemokraternes side til at sige

mangel på regler for at se på om det

i praksis hvordan fungerer det her i praksis

stille folketinget bedre men jeg synes i virkeligheden at pointen her er

vil stille folketinget bedre men først og fremmest vil det her arbejde med dem der

fingrene nede i det kunne stille nogle af ofrene bedre og det synes jeg i virkeligheden er pointen i den her forbindelse på den baggrund tror

det bedste grundlag for vores arbejde for at stille ofrene bedre

aftale med enhedslisten som på forskellige punkter skal hjælpe ofre for

må man sige at danske ofre i dag heldigvis ikke er fuldstændig på egen hånd når de bliver udsat for forbrydelser i udlandet der er allerede en række muligheder for hjælp det

man skal starte med at sige når man nu står og snakker om et forslag af den her kaliber

nye ideer naturligvis også velkomne vi er åbne over for

også læst beslutningsforslaget med interesse

sige at jeg har lidt svært ved at forstå det jeg tror at alle partier har et ønske om at

den bedst mulige og den samme behandling uanset om de så bliver udsat for en forbrydelse her i landet eller uden for vores grænser

også medføre at vi skulle gå ind og ændre lovgivningen i andre lande

tænker at vi skal overtage kontrollen i for eksempel spanien eller lignende hvis det

jo forstå at her spiller efterforskningen også en kæmpestor rolle og den bliver

være foregået så chancen

rigtig god og den viser meget godt hvorfor vi bør samarbejde tættere på retsområdet også på tværs af grænserne

især selvfølgelig med eu landene og eu er faktisk

implementere et nyt offerdirektiv jeg ved ikke helt hvor langt man er i processen det må jeg være ærlig at

andet sikres det at ofrene behandles med respekt og at politi anklager og dommer er uddannet i hvordan de skal behandle ofrene som det

man sikrer at ofrene informeres om deres rettigheder og deres sag på en måde de forstår

når det foregår i udlandet at der findes tjenester der yder støtte til ofre i alle medlemsstater er også noget

at udsatte ofre indkredses for eksempel børn voldtægtsofre og

at ofrene beskyttes både mens politiet efterforsker forbrydelsen og under retssagen

jeg tror og mener at vi heldigvis kan snige os uden om

række minimumsrettigheder når de rejser rundt i

men et uklart indhold det kan vi ikke stemme for i radikale

vil arbejde for at forbedre rettighederne for danske borgere som bliver udsat for en forbrydelse i udlandet

at vi skal glemme at eu også arbejder aktivt i denne sag

her derfor synes jeg også at det er godt at ministeren nu endelig har taget et initiativ hvor vi får sat de personer sammen som rent faktisk

blive udsat for vold eller voldtægt og være i udlandet og

i øvrigt skulle holde sig orienteret om de frister der kan være i andre landes

det giver sig selv at det er rigtig svært og bistandsadvokaterne har

store problemer med at løse lige præcis den del af opgaven

der er jo i dag eu regler som betyder at man rent faktisk kan få erstatning når man bliver udsat for et overgreb i et andet eu land

sted i eu og det vil sige at der vil man have adgang til erstatning men det nytter jo ikke ret meget

jeg ved at der er et nyt offerdirektiv på vej fra eu som skal

minimum af hjælp man kan blive garanteret i et andet land hvis man er udsat for en forbrydelse og jeg håber meget at det det kommer til

nogle initiativer som kan hjælpe folk med blandt andet at få en advokat i et andet eu land for det giver sig selv at det kan være meget svært at løfte sådan en sag fra danmark der er meget store forskelle på de forskellige eu landes retssystemer retssystemer og den måde

i de fleste tilfælde i hvert fald være det bedste hvis man har en advokat i selve landet som på en eller anden måde kan konferere med den danske

at se hvad der bliver resultatet af det samarbejde som der nu kommer mellem rigsadvokaten rigspolitiet

er svært for ethvert menneske der bliver udsat for vold

vanskelighederne både med at klare sig og få den fornødne hjælp og så videre så det er

justeringer og ændringer eller

det regelsæt vi kunne forvente så vi er lidt spørgende på det her område et stykke vej frem og ser frem til at få de her ting afklaret i udvalgsarbejdet men jeg vil gerne takke

for at kaste lys på det her vigtige menneskelige emne så indtil videre er vi positivt

ofre som uanset hvor det er foregået i verden

derfor har vi også en pligt til at prøve at tage hånd om de her mennesker og sørge for at de kan komme videre med deres liv

vi også tilfredse med de regler som vi har fået gennemført under den tidligere regering og som heldigvis stadig væk er

i forhold til at beskikke en bistandsadvokat der

hjælpe med sagen at myndighederne hjælper med at få sagerne

i de pågældende lande og i det hele taget bistår med

vi fik kigget på sagen så langt så godt men beslutningsforslaget her går jo videre for

ønsker man at forbedre retsstillingen for ofrene og det må

nødvendigvis læses på den måde at man ønsker at vi med lov skal vedtage at danske myndigheder skal kunne intervenere i et andet

lands lovgivning og måden de behandler sagerne på og

vi kan jo ikke ringe til et eller andet land og pålægge de pågældende myndigheder der at de skal

efterforskningsskridt og hvordan de skal opklare sagen og

betjent fra spanien hertil og sagde til de danske politimyndigheder nu skal i bare høre hvad jeg synes i skal gøre nu skal i gøre sådan

vi tror nok at vi har styr på det her i danmark rolig nu vi skal nok tage os af den her sag selvfølgelig ville man gøre det og det gør man også den anden vej rundt så den del af forslaget kan

kunne lade sig gøre den anden del af forslaget handler

om erstatning til ofrene og det synes jeg

vi langt bedre kunne komme af sted med

betyder at det er en ud af tusind

virkelig svært at komme igennem nåleøjet der det kunne vi godt gøre lidt bedre jeg ved godt at ministeren har svaret at det rent faktisk er muligt at søge erstatning i det pågældende land og at danske myndigheder også gerne vil bistå og hjælpe med at det kan lade sig gøre

søge den erstatning men hvis nu man ikke får

det pågældende land ikke har en offererstatningslov

står offeret stadig væk og er offer det kommer vi ikke uden om altså ofre bliver jo mindre ofre af den grund

så gælder de danske regler hvis ikke der er mulighed for at hente erstatningen andre steder

er man inde under de danske regler for erstatning

betyde noget at man man gjorde det her tværtimod

i hvert fald hjælpe ofrene til at have den tryghed at har man prøvet alle muligheder

er der til sidst også den mulighed at man kan få

vi skal huske på at det pågældende offer

det er en erstatning som bliver brugt til at prøve at genoprette det liv som man havde tidligere

den del af forslaget vil vi gerne være meget positive over for og den del af forslaget kunne vi godt finde på at jagte noget mere nu har der været forskellige tilkendegivelser i løbet af debatten så det kunne være og det skal så være min opfordring

hensigtsmæssigt at vi skrev en beretning om

er vi godt kunne tænke os altså hvor vi kunne se nogle muligheder for at forbedre ofrenes retsstilling og det vil vi gerne

har vi fået rejst debatten det har været vigtigt for dansk folkeparti i hvert fald at sige

vi se på jeg synes det er positivt at justitsministeren

andet lige holder vi nu et møde mellem rigsadvokaten bistandsadvokaterne udenrigsministeriet justitsministeriet og forsøger at få afdækket

der i det praktiske kan man sige er et problem for det er jo lige præcis der man støder på problemerne og så kan det godt være at det ikke er

er kommet om om vi skal ændre andre landes myndigheders

mig i europaudvalget ved at det mener jeg ikke det gør vi

er meget vigtigt er selvfølgelig at man har respekt for andre landes måde at håndtere sagerne på men at man samtidig sikrer at de danskere der er udsat for vold eller voldtægt altså grove forbrydelser i udlandet

også derfor at jeg er meget meget glad for herre tom behnkes udtalelse om

at gerningsmanden gerne skulle være med til at betale

opkræve hvis det er en gerningsmand i udlandet og

det er vigtigt at hjælpe offeret

altså som myndighed alt andet lige sige jamen så prøver vi på at kræve pengene ind det er ikke altid det lykkes det ved vi godt

meget glad for at herre tom behnke er meget positiv over for den del af det og det håber jeg et eller andet sted også at justitsministeren vil være

god reklame for offerpakken men jeg opfattede ikke at

umiddelbart vil jeg sige tak for den positive behandling

og så håber jeg at vi i udvalgsarbejdet kan se på hvordan vi kan komme videre med det

det der er vigtigst for dansk folkeparti i den her sag er sådan set at hjælpe ofrene

lægger med forslaget op til at regeringen pålægges at optage forhandlinger med relevante lande om foranstaltninger der effektivt

anfører de at der i forhold til visse lande også bør tages initiativ til at styrke samarbejdet om efterforskning og forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet

henvist til kriminalforsorgens kapacitetsproblemer som de anfører blandt andet vil kunne afhjælpes ved at sende flere domfældte udlændinge til strafafsoning i

regeringen er enig med forslagsstillerne i at vi skal de problemer

ophobet sig i kriminalforsorgen

også enig i at det i mange tilfælde

være ønskeligt hvis domfældte udlændinge

og nok så væsentlige grund er jo at

blev indgået en bred politisk aftale

regeringen sammen med enhedslisten liberal alliance og

vedrører lige nøjagtig det det her forslag også handler om altså håndteringen af

kriminalforsorgen som efter min opfattelse rent faktisk har overhalet beslutningsforslaget indenom

væsentlige punkter det vender jeg tilbage med mere om lige om lidt lad mig først understrege at det internationale samarbejde allerede i dag prioriteres endog meget højt

regeringen hverken ser et behov for eller nogen særlig værdi i de øvrige tiltag der lægges op til med beslutningsforslaget regeringen er derfor imod beslutningsforslaget i sin helhed i forhold til kriminalforsorgens udfordringer kan jeg mere specifikt sige at

de senere års stigende antal udlændinge i

fængslerne forslagsstillerne har i bemærkningerne til beslutningsforslaget fremhævet

tallet to nemlig

det sidste år med den tidligere regering blev sendt til strafafsoning i hjemlandet det tal er naturligvis ikke

ligesom tallene for de foregående år med den tidligere regering heller ikke er specielt opmuntrende

derfor ville det da også have klædt venstre og for den

skyld også dansk folkeparti hvis de havde taget et ansvar for at være en del af det brede politiske flertal som nu ønsker at være med til at løse de problemer

ophobet sig i kriminalforsorgen de sidste mange år desværre og det mener jeg faktisk

må jeg konstatere at det ikke er tilfældet jeg vil dog ikke desto mindre tillade mig at håbe at også venstre og

glæde sig over at der i den nye flerårsaftale nu er et særligt fokus på området og iværksat konkrete initiativer der skal medvirke til at løse kriminalforsorgens kapacitetsproblemer lad mig fremhæve to af initiativerne

aftalen det ene er at aftalen indeholder klare mål for hvordan vi hurtigt og målrettet skal behandle sager om overførsler for eksempel indeholder aftalen helt klare og konkrete målsætninger for hvor lang tid der må gå i sager om udvisningsdømte udlændinge før en anmodning om overførsel fremsendes til myndighederne i

aftalen indeholder også klare tilkendegivelser af hvor mange overførselssager vedrørende udvisningsdømte der skal rejses ambitionen er som bekendt at nå et hjemsendelsesniveau der svarer til niveauet i de andre nordiske

vil fremhæve det andet initiativ er at der som led i aftalen etableres en taskforce den hedder task force hjemsendelse i justitsministeriet task force hjemsendelse vil særlig

i deres hjemland er både hurtig og

erfaringer med hjemsendelse af udlændinge til strafafsoning i hjemlandet det vil først og fremmest sige norge og sverige

fra norge som forslagsstilleren altså lægger op til er altså allerede i gang med at blive realiseret ligesom der også vil blive arbejdet for at smidiggøre behandlingen af overførselssager i forhold til udvalgte lande

jeg derfor sige at aftalen indebærer en væsentlig opgradering af hjemsendelsesindsatsen og det er min klare forventning at de tiltag der med aftalen iværksættes på området vil medvirke til at langt flere vil blive overført

kan regeringen altså ikke støtte den del af beslutningsforslaget som vi jo altså allerede har taget hånd om med den nye aftale

bare endnu en gang ærgre mig over at det ikke blev til at venstre og dansk

den brede politiske aftale og også tage et ansvar for de udfordringer og problemer som har hobet sig op i kriminalforsorgen de senere år

som ikke umiddelbart overlapper flerårsaftalen for kriminalforsorgen til den del vil jeg kun knytte nogle ganske korte bemærkninger for vi har jo stort set været det hele igennem i foråret i forhold til den nye eu rammeafgørelse om overførsel af domfældte er

at sige at jeg naturligvis også gerne så at rammeafgørelsen på nuværende tidspunkt var fuldt implementeret i alle eus medlemsstater men derfra og så til at danmark efter norsk forbillede skulle begynde at finansiere fængsler i udvalgte lande og derved indirekte belønne dem for ikke at

når vi samtidig mangler fængselspladser herhjemme i

jeg også tidligere har redegjort for over for retsudvalget er langt de fleste eu lande på nuværende tidspunkt enten i gang med at implementere rammeafgørelsen eller har allerede gjort det

jeg svært ved at forestille mig at lande med et større antal indsatte i danske fængsler skulle være interesseret i at påtage sig

mere vidtgående forpligtelser end dem der allerede følger af rammeafgørelsen rammeafgørelsen repræsenterer i forvejen en væsentlig udvidelse af mulighederne for at overføre kriminelle eu borgere til afsoning i hjemlandet det er derfor regeringens opfattelse at der ikke vil være nogen merværdi at hente

at forsøge at supplere rammeafgørelsen med bilaterale aftaler eller tiltag i øvrigt det samme gælder i øvrigt for den del af forslaget der vedrører det internationale politisamarbejde forslagsstillerne anfører

at der er behov for at styrke samarbejdet om efterforskning og forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet

har politiet også styrket sin internationale indsats i forhold til kriminalitet begået i danmark med relationer til udlandet det er blandt

en række taskforces som de hedder som blandt andet skal sættes ind over for

indbrudskriminalitet politiet gør altså allerede god brug af de muligheder der er på området og som efter regeringens opfattelse er fuldt tilstrækkelige derfor

efter regeringens opfattelse heller ikke behov for yderligere tiltag på området for efterforskning og forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet endelig vil jeg til slut knytte en kort bemærkning til forslagsstillernes

vision om at hastebehandle udenlandske kriminelles

domstolssystemet domstolene har allerede i dag en stærk ambition om generelt at afkorte sagsbehandlingstiderne men det siger sig selv at en opprioritering af visse sagstyper også betyder en nedprioritering af andre sagstyper hvis der ikke bliver tilført de fornødne ekstra ressourcer

man jo passende spørge hvor forslagsstillernes finansiering til den del af beslutningsforslaget i givet fald skulle komme fra eller hvordan forslagsstillerne havde forestillet sig at vigtigheden af denne sagstype skulle afvejes over for for eksempel en sag om voldtægt eller en anden

en grov personfarlig forbrydelse begået af en dansker sammenfattende finder regeringen at de nødvendige initiativer på området allerede er iværksat med den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen

justitsministeren siger at den aftale som justitsministeren er stolt af og som indfører en betydelig grad af brugerbetaling hos

overhaler beslutningsforslaget indenom

spørge justitsministeren

justitsministeren svar med at afvise bilaterale aftaler skal man forstå ministeren sådan at ministeren ikke mener der er

indgå en bilateral aftale med for eksempel polen om afsoning i polen

til udvalgte lande udvalgte lande og det er jo for eksempel polen rumænien og litauen så det fokus

er allerede til stede i den aftale vi har lavet her

holdbarheden i venstres økonomiske politik

venstre kommer med konkrete forslag til hvordan man har tænkt sig

jeg mig til at se hvordan man har tænkt sig at implementere når man har så vanskeligt ved at tage stilling til

var modstander af

ligger i beslutningsforslaget og hvis ministeren reelt ønsker at polen skal tage imod afsonere bliver man nødt til at lave en bilateral aftale

polen fået en fem årig udsættelse

til at sikre at polske kriminelle der sidder i danske fængsler afsoner i polen i stedet for i danmark på de danske skatteyderes regning er ved at lave en bilateral aftale

et kæmpe problem fra den tidligere regering hvor man

personer sendt hjem to personer har man fået sendt hjem og nu er lavet en aftale her som betyder at ambitionen er at vi skal på niveau

der står bag aftalen og igen vil jeg gerne takke både konservative liberal alliance og enhedslisten for at

tænkt os at arbejde efter der er et problem vi konstaterer at et af de partier som havde hovedansvaret under

den tidligere regering ikke vil være med til at tage et medansvar for at løse de problemer som man selv har været med til at skabe og i hvert fald ikke gjort nok

stor ros til de andre borgerlige partier som

hvor mange har ministeren fået sendt hjem det kunne

så hvor mange har ministeren fået sendt hjem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

man skal kunne sende

der er et enkelt land der kommer til at implementere det til næste år og så har polen fået fem års udsættelse det vil sige

bestemt en ambitiøs indsats og jeg må altså ærligt indrømme

kriminalforsorgen den er på alle ledder og kanter fremragende

folketinget står bag

forklare over for de ansatte i fængslerne hvorfor man ikke vil være med til at give dem et bedre arbejdsmiljø hvorfor man ikke vil

sikre at der bygges to hundrede ekstra fængselspladser når man kan konstatere at det man har efterladt til den nuværende regering er en mangel på over fire hundrede pladser inden for de næste fire år hvis man gjort noget

jo selv forklare men jeg har det bare sådan at

der sendt to to personer ud af landet nu er ambitionen

niveauet i de andre nordiske lande

den periode hvor regeringen har siddet

så siger at aftalen lige er trådt i kraft ja

har der været mere end to i det år der er gået eller hvad altså har man de tal eller har man

spørgsmål om at vi ikke ønsker at hjælpe ude i kriminalforsorgen men det er

får ringere muligheder for det i fremtiden det ved man ikke passer hvis man læser finansloven tværtimod

er der blevet sat penge af til særligt

gruppers tandbehandlinger i den finanslov som vi har lavet det

om man skulle lave bilateralt samarbejde med med de her lande som regeringen altså ud over det generelle skærpede fokus har valgt at sætte fokus på det gælder polen rumænien og litauen

det står direkte i aftalen det kan man se på side seks i aftaleteksten at det

ske gennem et bilateralt samarbejde for netop at understøtte og smidiggøre overførslerne af sagerne i forhold til de her lande så det der efterspørges fra venstre og dansk

jo blot kunne honorere men altså jeg må sige at jeg

de taktiske greb man valgte at lægge ind i de afsluttende forfatninger offentligt er helt så succesfulde som man håbede de

i hvert fald synes jeg det efterlader

de ansatte i kriminalforsorgen som hver eneste dag gør en fremragende indsats for at få vores fængsler til at hænge lidt bedre sammen det får de med den her aftale bedre muligheder for

allerede har gennemført i danmark og som resten af eu landene

orienteret allerede ti andre eu lande

af præcis den samme grund som justitsministeren

med enhedslisten med de konservative og med liberal alliance

fire årsaftalen om fængslerne et hjemsendelseshold

det vi kalder task force hjemsendelse

jo så tænke hvordan kan det være at venstre og dansk folkeparti ikke kan være med i denne del af aftalen

ikke kunne anbefale det til deres folketingsgruppe

af jeres egne statsborgere retur

betaler for nogle af tingene i de lande

land i skal godt nok gøre det her gratis

gerne give jer nogle penge for det og det synes jeg er forkert jeg synes bla det er forkert af den grund

taget positivt imod det beslutningsforslag der ligger det siger sig selv herre ole hækkerup

ikke skrevet et måltal ind i den aftale hvis

mål for processen

vi skal have x antal hjemsendt men det eneste

det er ret let for der er nærmest

klare måltal for administrationen hvor hurtigt sagsbehandlingen skal foregå

at det bliver mere effektivt at man får folk hjem at afsone i

uanset hvordan man vender og drejer det her

vi jo alle sammen at folk skal hjem at afsone i deres eget land

må man da sige at det der ligger i den her aftale

det mere effektivt og mere målrettet

afsone i deres eget land justitsministeren har så sagt

i den dagsorden som de borgerlige partier rejste allerede sidste år hvor vi behandlede et beslutningsforslag

med henvisning til at de regler der var allerede var tilfredsstillende nok

hvor mange der skal sendes hjem herre ole hækkerup vil

hvor hurtigt sagsbehandlingen skal gå

det punkt der skiller partierne så er jeg glad for at herre karsten lauritzen siger

debatten ja jeg håber da meget at vi hurtigt kan nå op på

i de andre nordiske lande viser det sig så

for fordi vi er gode til at få administrationen til at virke så er det da fremragende

nu var måltallet at få sendt tres hjem hurra nu har vi nået måltallet næh succeskriteriet er da

være smart at lave en aftale nogle lande bilateralt

har en betydelig dårligere økonomi end danmark som vil sætte sig ned og sige

med at omsætte eu aftalen i vores eget lands lovgivning

er noget man kan bruge eller noget man ikke kan bruge

at når der er udlændinge der er kommet til danmark der begår noget strafbart

på at det vil gavne hvis de ved at de kommer hjem så

ikke nogen tvivl om at hvis man som herre ole hækkerup sagde hjælper til med at bygge fængsler i hjemlandet

det er effektivt eller ej

et forslag om at vi ønsker at der er flere udlændinge der skal komme hjem at afsone

forslag til løsninger på at få flere udlændinge til at komme hjem at afsone i hjemlandet

er ministerens ord man er decideret imod forslaget

det fordi forslaget kommer fra et sted

ikke er med i den aftale om kriminalforsorgen og det er åbenbart et meget meget stort problem

sige én ting årsagen til at dansk folkeparti ikke var med i den aftale om kriminalforsorgen

det ved ministeren

synes at det er forkert eller rigtigt

kriminalforsorgen vi kunne til gengæld sætte ulandsbistanden ned den har regeringen jo sat op

men i ville jo heller ikke og så vil vi jo selvfølgelig ingenting

de her ting der skal vedtages i samtlige eu lande og

er tilbage fra to tusind og otte og vi skriver to tusind og tolv nu polen har fået en udsættelse på fem år og det er halvdelen eller omkring ti

at afsone uanset hvilket eu land det

jeg er ikke i tvivl om at vi tager imod danskerne men det ville da være rart at kunne sende rumænere og polakker hjem også

man der er justitsministeren inde at presse på når han nu sidder med ved bordet

ting der undrede mig kære minister må jeg sige sådan formand det tænkte jeg nok så må jeg hellere lade være

politiet gør god brug af de muligheder de har og de er tilstrækkelige

jeg og tænkte at ok nu ved jeg ikke hvor mange gange jeg har siddet til europaudvalgsmøder hvor man har talt om retsforbehold

jeg bare sige at jeg er rigtig glad for at vide at de muligheder politiet har i forhold til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet er tilstrækkelige

jeg havde håbet på en lidt mere positiv tilgang til det her og jeg håber så sandelig at regeringen vil tage det alvorligt og sørge for at der

bliver flere hjemsendelser af

og at det sker i en fart

skulle vi ikke tage også at betale dem nogle penge

til overflødig tandrensning

i fremtiden stadig væk vil være sådan at enhver der har behov for en tandrensning får et tilskud

at det er misbrug af penge på et område

jamen skal det offentlige så betale for at jeg synes at jeg skal gå til tandlæge to gange om året

betale for at nogle går til lægen ti gange om året så sker det jo også det tilskud der er til den offentlige tandpleje er så lille og det har historiske årsager der er ikke nogen logisk grund til det

at tage fra dem men det synes vi altså ikke i

så skal vi bare finde pengene et andet sted men når man nu også som jeg to gange om året får lavet en tandrensning hvor det den ene gang sundhedsfagligt

en tandrensning den er fuldstændig overflødig og unødvendig giv mig lige et tilskud

endnu en gang må jeg understrege at alle der har behov for en tandrensning får det og får tilskud til det

så altså bare ikke i dansk folkeparti

findes rigtig mange steder og der er nok også nogle som vi alle sammen er gået med

synes jeg er mere relevant men det

få pindet ud at man i dansk folkeparti faktisk er glade for den aftale der ligger for kriminalforsorgen jeg må jo konstatere at man i en eller anden udstrækning er glade for de initiativer som regeringen har taget på det her område man har været med hele vejen man har haft mulighed for

have indflydelse men

sprang man fra da man ikke kunne få nogen finansiering på det her område

i forhold til at kunne sende udenlandske

udenlandske afsonere hjem det ser vi gerne går meget hurtigere og

mere det er den ene ting

godt sige i forhold til det her med finansieringen det

er unødvendigt vi kan tale syv hundrede og seks og tredive postkort til en

hundrede kroner stykket som man har brugt

unødvendige offentlige udgifter så kom til mig

ikke bruge al for lang tid på forslaget eftersom

dog kort sige at uenigheden jo ikke er så stor

udlændinge afsoner i deres hjemland her i landet får vi færre udgifter til fængselsvæsenet og vi får bedre plads og den udenlandske indsatte har ofte bedre muligheder for at få resocialisering på et sprog

som vedkommende forstår og vedkommende kan også i højere grad få besøg af sin familie og

vi har beskrevet det meget nøje i aftalen om kriminalforsorgens økonomi der jo som bekendt faldt på plads for nylig mellem konservative liberal

enhedslisten og regeringen vi vil modsat tidligere praksis

og hurtigere vi arbejder igennem eus rammeafgørelse på dette område

det mente den tidligere regering i øvrigt også yderligere tiltag mener vi ikke vil have nogen effekt hvorfor vi

ikke kan støtte forslaget lad os i fællesskab håbe

at implementeringen af rammeafgørelsen og aftalen om kriminalforsorgen i fællesskab øger antallet af hjemsendte det lyder til at vi kan finde et fælles fodslag her

overføres til afsoning i hjemlandet

jo mange der bliver dømt for alvorlige forbrydelser får mindre end seks måneder fordi vi

bare høre om de radikale vil være med til at presse på for at eu forbedrer den lovgivning det optimale hvis man skal tage det herre jeppe mikkelsen siger for gode varer

være at så mange som overhovedet muligt kommer hjem at afsone så kan man vel ikke i det radikale venstre være tilfreds med at eu lovgivningen kun giver mulighed for at dem der er idømt

end seks måneder eller har mere end seks måneders reststraf tilbage får lov til at afsone

man jo straks gå i gang med at lægge pres på de andre eu lande

forbedre den eu lovgivning

vi ved allerede nu at selv når rammelovgivningen

en reststraf der er mindre end seks måneder

ikke vil gøre noget hør nu her der er ingen i regeringen der synes at det er specielt smart at vi har en masse udenlandske afsonere i vores fængsler vi vil hellere end gerne kunne sende dem hjem til de lande de kommer fra

det muliges kunst og det er derfor at vi har

er der flere eu lande der kommer med på vognen og så bliver det faktisk muligt at sende de her mennesker hjem når polen har fået udsættelse til to tusind og seksten handler det jo om at man i polen også har overfyldte fængsler hvad vil der ske

så bliver det måske meget interessant for polen at modtage penge for deres afsonere så løslader de dem eller sætter dem

i en ventekø og vupti så har vi dem her i danmark igen til at begå ny kriminalitet

at få sendt nogle af de her afsonere hjem til deres egne lande det er den allerbedste løsning vi har ikke nogen tilbud til dem i danmark og jeg synes faktisk også det er bedst at de er tæt på det sted hvor de skal udsluses så der er ikke nogen stor ideologisk uenighed om det her

som kunne afsone i i deres hjemlande hvis man ønskede at

der er ikke nogen måltal for hvad der skal komme ud af det udover et politisk ønske

er sf modstander af at man sætter en målsætning

mange der så bliver overført til afsoning i

hvad med at få nogle måltal for resultater hvorfor er det at sf har så stort et problem

med kriminalforsorgsaftalen og jeg tror faktisk at man i venstre måske er en smule pigesur over at man ikke kom med i den her aftale om kriminalforsorgen det kan jeg kun beklage det er en vigtig aftale for vores fængsler det er en aftale hvor vi samler regningen op blandt andet for venstres uansvarlige retspolitik igennem et årti

kan konstatere at det vil man ikke være med til vi har taget nogle initiativer

at det der ligger i aftalen omkring afsoning i hjemlandet

om et år er sendt til afsoning i deres pågældende hjemlande hvis det skulle være tilfældet

jeg gerne erkende at jeg har taget fejl men men det tror vi bare ikke

eller fem og tyve procent eller ti procent

hvorfor vil sf ikke være med til at sætte et konkret mål for hvad der skal komme ud af de fine initiativer

på forhånd uden at det måske

nogle andre målsætninger vi risikerer at stå i en situation hvor det rent faktisk ikke kan lade sig gøre og hvor kriminalforsorgen endnu en gang må betale for nogle dårlige prioriteringer det synes jeg bare ikke er i orden nu har vi sat nogle mål for sagsbehandlingstiden

kan hjælpe og lige om lidt er der hul igennem til en lang række af de andre eu lande og så tror jeg bare at vi vil se at det her kommer drypvis i gang det er en god aftale og jeg

et helt igennem fornuftigt initiativ der på kort sigt løser nogle ud af de udfordringer vi står over for desværre slutter behovet jo ikke her de danske fængsler er som det fremgår stadig overfyldte og indsatte med udenlandsk statsborgerskab udgør en uforholdsmæssig stor andel dette fordrer at vi

tager andre midler i brug for at komme pladsmangelen i fængslerne til livs denne udfordring adresseres i det beslutningsforslag vi står med her i dag da vi tidligere på året behandlede et lignende beslutningsforslag var det med støtte fra liberal alliance

at de bilaterale aftaler som det anbefales at tage i brug også burde

med lande uden for eu dette element er som bekendt en del af beslutningsforslaget vi behandler her i dag

det er en af grundene til at liberal alliance nu er medforslagsstiller når vi føler at der er behov for en genfremsættelse skyldes det ganske enkelt

i rigtig mange lande lader meget tilbage at ønske derfor mener vi der bør skeles til de erfaringer man har gjort i norge hvor det med al tydelighed fremgår at det er nødvendigt at de

bilaterale aftaler det gælder både når det

tage imod egne domfældte statsborgere og når vi taler generel forebyggelse og efterforskning

hensyn til de økonomiske incitamenter som

af den klare overbevisning at man kan få langt flere fængselsceller for pengene ved at støtte opførelsen af fængsler i eksempelvis østeuropa udgifterne til både opførelse af nye fængsler og driftspersonel er alt andet lige billigere i rumænien

finder det derfor formålstjenligt at en del af de midler der spares ved at sende de dømte hjem til afsoning anvendes til det formål forslaget her skal så ses som et udtryk

udlændinge der kommer hertil fordi de sådan set ikke regner det for noget som helst

blive pågrebet af politiet dømt og smidt i et dansk fængsel de regner det ikke for noget det er som et bedre højskoleophold i forhold til de vilkår de kommer

derfor er det helt afgørende vigtigt at vi får strammet op

begår kriminalitet ryger man direkte hjem til afsoning i

eneste de har respekt for

dermed vil det have en enorm præventiv effekt

se hvordan de kriminelle fra østeuropa rejser det meste af europa igennem og kommer op til danmark for at lave kriminaliteten her

er seks gange så mange indbrud i private hjem som der er i tyskland hvorfor er der

ikke har de samme hårde konsekvenser at lave

danmark som det har i tyskland i det hele taget bør der

det der må være målet med den lovgivning vi laver her i landet er jo ikke at sørge for at flest mulige sidder i fængsel det er at sørge for at færrest mulige laver kriminalitet

en præventiv effekt de kriminelle vil fravælge danmark og dermed er der færre der bliver ofre for forbrydelser i danmark

bag beslutningsforslaget her vi står også bag forliget med regeringen om at få strammet op og få øget sikkerhed i kriminalforsorgen og vi har også

sørget for at så mange udenlandske kriminelle som muligt kommer hjem og afsoner i eget hjemland den aftale står vi bag men vi synes godt det kunne have været gjort bedre

selvfølgelig kan man arbejde videre i den retning man har lyst til

udenlandske kriminelle til at holde op med at rejse til danmark og lave kriminalitet

jeg er valgt og opstillet

for nylig en sag med to svenskere der begik

et meget forfærdeligt røveri med store omkostninger for ofrene og blev idømt to års

de pågældende ikke straks blev overført til afsoning i sverige der sker det

og kort tid efter altså her i to tusind og tolv

nogle problemer i kriminalforsorgen med afsoning i

jeg har hørt fra en politibetjent og som handler om nogle af de østeuropæiske kriminelle som

tager til danmark med henblik på at begå indbrud

vi har en kedelig europæisk rekord

land for kort tid efter at vende tilbage og begå flere indbrud der tror vi i venstre på at det ville have en præventiv effekt hvis de pågældende afsonede i et østeuropæisk fængsel frem for

som jo er fyldt med udenlandske kriminelle mennesker der ikke har lovligt ophold i danmark men som er kommet hertil har forbrudt sig imod vores samfunds regler er blevet fanget af politiet

med fængselsinspektøren der bekræfter at det er et stigende og voksende problem jeg tror næsten halvdelen af dem der sidder i de københavnske fængsler som ikke har lovligt ophold i

de talte også med en rumæner

han fortalte om hvor fantastisk det var at være i danmark

citatet præcist men det lyder noget i retning af at han havde siddet i fængsler i holland i tyskland andre steder i europa men der var ikke noget der var så godt som at sidde i et dansk fængsel han skulle helt sikkert tilbage til danmark

en person der sidder inde

en række udenlandske kriminelle har på det danske samfund og de betragter det som en badeferie at sidde i et dansk fængsel

vi fremsat det her beslutningsforslag

man får overført så mange som overhovedet muligt til afsoning i hjemlandet

er da kede af

en række partier det tyder på

under henvisning til at man har lavet en aftale om

det her beslutningsforslag indenom

det her beslutningsforslag indeholder en lang række redskaber bilaterale aftaler en genforhandling af eu

en hasteprocedure ved domstolene

vil føre til at flere udlændinge blev dømt hurtigere blev udsendt hurtigere og afsonede i deres hjemlande

i stedet for på danske skatteborgeres regning

en overskrift der handler om nye klare måltal for hjemsendelse

ikke måltal for hvor mange der skal hjemsendes og der savner vi en klar politisk ambition

ting der er kommet ind i aftalen på justitsministerens initiativ

derfor synes justitsministeren skulle lade være med at sige at vi er politisk enige om

jo derfor at regeringen anbefaler at stemme det her beslutningsforslag

synes vi i venstre er ærgerligt

hvordan regeringen prioriterer det her område hvis man havde et oprigtigt ønske om at sikre at udlændinge afsoner i deres hjemlande så kæmpede man da for at forbedre de eu regler

som jo kun giver mulighed for at de udlændinge der

har mere end seks måneder tilbage af deres reststraf kan afsone i deres hjemlande hvis man reelt ønskede

for at udlændinge afsoner ikke på danske skatteborgeres regning

forsøge at indføre bilaterale aftaler med en række lande sådan som vi lægger op til i det her

implementeringen af eu reglerne frem til to tusind og

fint med at vi må binde lidt penge i enden af den aftale ikke forstået sådan at der skal sendes en tusindkroneseddel eller titusind kroner

efter en udenlandsk statsborger der skal

hjælpe med at opbygge nogle fængsler i i polen der gør

i større omfang kan tage imod egne statsborgere

sidder justitsministeren på sine hænder og henviser til en aftale

af rent faktisk fører til

i det alternativ de stiller op nemlig aftalen om kriminalforsorgen har indført et måltal hvor man har sat et præcist mål for

føre med sig hvad skal resultatet være hvad skal der komme ud af det man har sat flotte målsætninger op for bureaukratiet

andet område som regeringen prioriterer

står på side elleve i aftalen om kriminalforsorgen

de nye initiativer i forhold til resocialisering

sat det mål op at de skal føre til et fald i belæg på cirka halvtreds pladser i to tusind og seksten i forhold til det nuværende kriminalitetsbillede

til resocialisering og de initiativer er aftalt der tør man godt sætte et mål op for resultatet skal være

ikke lade sig gøre det afslører med al tydelighed at regeringen reelt ikke ønsker at prioritere afsoning i hjemlandet man har fokus på resocialisering og på hvad

erkende tilsyneladende ikke er tilfældet

vi har jo tidligere fået et svar fra justitsministeriet om at potentialet potentialet i to tusind og elleve er på små to hundrede og tredive million kr hvis man tager alle udenlandske afsonere der sidder i danske fængsler

spare en betydelig sum penge og vi tør godt sætte os et politisk

kedeligt at man ikke engang som politiker tør sætte sig et mål for andet

ud på at danmark laver en aftale med rumænien om at de ved en hurtig procedure hurtigere end den eu systemet stiller op skal tage imod folk der afsoner i danmark og kunne afsone i rumænien

man jo sende alle dem hjem som eu aftalen forhindrer at vi sender hjem fordi de har mindre

seks måneder tilbage af deres reststraf

vi skal sige at vi sender nogle fængselsbetjente ned til at undervise nogle rumænske fængselsbetjente det koster lidt penge men